at give en officiel undskyldning på vegne af staten til de personer der i nitten en og halvtreds blev fjernet fra deres familier og sendt til danmark og det fremgår blandt andet af beslutningsforslaget at undskyldningen skal gives da de pågældende personer som følge af eksperimentet har oplevet alvorlige konsekvenser i forhold til identitet familierelationer sprog og kultur lad mig starte

rigtig rigtig vanskeligt og at det er et vanskeligt beslutningsforslag de grønlandske børns ophold i danmark i starten af nitten halvtredserne og den efterfølgende anbringelse på børnehjemmet i nuuk er en meget ulykkelig del af danmarks historie og grønlands historie og faktisk også vores fælles historie

store negative konsekvenser for en række af børnene historien er blevet skildret i både bøger og på film og særlig de personlige beretninger

indtryk når vi ser tilbage

fremgår det at børnenes ophold blev sat i gang med gode intentioner det gør sig gældende både for det danske grønlandsdepartement

grønlands landsråd såvel som for de involverede organisationer red barnet og røde kors og denne ulykkelige historie vidner jo om en tid hvor tankegangen i både danmark og grønland var en anden end den vi har i dag synet på børn og børns rettigheder har udviklet sig til det bedre og vi lever i dag i en helt anden tid det forekommer helt utænkeligt i dag og det er udtryk for en gennemgribende og positiv udvikling i samfundet og i synet på børn og betydningen af nærhed til sin familie kolonitiden er et for længst afsluttet kapitel grønland har selvstyre og forholdet mellem grønland og danmark er i dag kendetegnet ved ligeværdighed respekt og samarbejde og sådan skal det også være jeg besøgte grønland for første gang tilbage i september måned

opleve grønland uden at få en meget stor kærlighed til landet og blive meget imponeret over det store land for regeringen er spørgsmålet om en undskyldning principielt og det gælder også i den her sag og regeringen mener ikke at det kan lade sig gøre at dømme fortidens beslutninger ud fra den viden og ud fra de værdier

det kan i øvrigt bemærkes at skiftende regeringer har været enige i

farve de regeringer har haft det er samtidig også vigtigt for mig at sige at jeg både forstår og virkelig også beklager de ulykkelige konsekvenser som beslutninger i fortiden har haft for de berørte personer og det er derfor jeg siger at beslutningsforslaget på ingen måde er let historien står ikke til at ændre det vi kan gøre er at

klogere på den og se vores fælles fortid i øjnene

jeg jo glad for at regeringen og naalakkersuisut har igangsat et arbejde med en historisk udredning af sagen udredningen handler ikke

den handler om at få belyst den historiske kontekst nuancerne i de beslutninger der blev truffet og ikke mindst

det er vigtigt for det dansk grønlandske forhold det er vigtigt for regeringen og

vigtigt for de mennesker og de familier der har været en del af eller har været berørt af den her sag

i danmark mener at vi er nødt til at adressere en en stor del af de udfordringer vi har med menneskerettigheder i fællesskab med resten af verden flere andre nationer har anerkendt at kolonitiden ikke er et overstået kapitel forstået på den måde at

har et efterslæb med

med strukturel diskrimination

har foretaget sig i et historisk perspektiv derfor har canada og derfor har australien sagt undskyld

opført sig over for for grønland og grønlandske børn så hvordan vil ministeren forholde sig til at andre nationer

beklage sige undskyld og se tilbage

det ikke er et afsluttet kapitel og slet ikke før der er givet

truffet af beslutninger i forhold til interne affærer

jeg anerkender egentlig fuldstændig hvad vi har foretaget os

at de grønlandske børn kom til danmark på den måde

en beslutning som blev truffet i enighed

det er også vigtigt at sige at det vil aldrig aldrig igen

den anerkendelse hvorfor er det så at staten ikke kan gøre det samme hvad er skillelinjen

grønlandseksperimentet

gør en både ked af det og umådelig trist at der har været

i vores fælles historie som ministeren også var inde på som

er meget mere på spil end et eksperiment

er taget men vi mener også at det her spreder

få med i i den her debat jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren forholde sig til

har haft betydning for børnene og det har selvfølgelig haft betydning for de pårørende

det er jo også derfor

at få belyst nuancerne i de beslutninger der blev truffet men også for at man fremadrettet kan få det gode og solide forhold der skal være mellem danmark

sender dem tilbage til et børnehjem i nuuk

jo kun tage afstand fra kun tage afstand fra fra de gerninger der blev begået i

vi aldrig igen står i sådan en situation derfor

set enig i at det handler om at stoppe de

også at det har rigtig stor betydning for deres

jeg tænker meget på de ar som

som en del af eksperimentet og som mange i det grønlandske samfund i

vil jeg i hvert fald rigtig gerne være med til at sikre at vi at vi forsoner

heler nogle af de ar som der er med henblik på at vi kan se fremad

ikke kan gøre en forskel den dag i dag det tror jeg faktisk

ikke kun for de børn der var en del af eksperimentet men i høj grad også i mellem grønland og danmark

at give den undskyldning som jo er meget principielt det gælder

ikke kun i forhold til grønlandseksperimentet det gælder jo også

typer af sager hvor man kan sætte spørgsmålstegn ved om danmark burde undskylde

det har været sådan at skiftende regeringer

at være i stand til at påtage sig det her at give en undskyldning men jeg er fuldstændig enig i at vi selvfølgelig skal forsones

herinde i salen at den beslutning blev truffet og jeg synes

det ville være helt på sin plads at det også var herinde i salen

erkendte at det ikke var den rette beslutning man

og fuldførte også eksperimentet på vegne af beslutningstagerne i to tusind og femten undskyldte red barnet

var en krænkelse og i strid med børnenes grundlæggende rettigheder lever man i et samfund hvor man respekterer børnenes grundlæggende rettigheder

helt naturligt at man sagde undskyld hvad er det der gør at man ikke vil

handling som red barnet gjorde trods af at

som fru aleqa hammond jo også siger det var ikke den rigtige beslutning at sende de grønlandske børn til danmark og det var heller ikke den rigtige beslutning at sende dem tilbage til børnehjemmet i nuuk det har haft rigtig stor betydning

også enig i at det ikke kun gælder for de børn

fortidens gerninger op imod nutiden og derfor står vi jo et helt andet sted når det handler om børns rettigheder og menneskerettigheder

for den erkendelse

at en undskyldning vil være altafgørende for at få et godt liv i den resterende tid

er jo ikke nemt at gå herop og sige at man ikke vil give en undskyldning men det er bare sådan at skiftende regeringer jo har besluttet sig for

principielt ikke kan undskylde

og som jeg nævnte før gælder det jo både for

det dansk vestindiske forhold

grønlandske børn i alderen fem otte år fjernet fra deres familier i grønland planen var at de skulle sendes på et kortvarigt ophold i danmark for under bedre sociale forhold at lære den danske kultur og det danske sprog og derefter vende hjem som rollemodeller det skulle være et led i moderniseringen af grønland beslutningen blev truffet af folketinget med tilslutning fra det grønlandske landsråd og den blev bistået af red barnet og røde kors i realiteten slog eksperimentet fejl og flere af børnene vendte aldrig hjem eller blev senere bortadopteret i to tusind og femten gav red barnet en officiel undskyldning til de to og tyve børn året efter i januar to tusind og seksten fremsatte socialdemokratiet selv et beslutningsforslag

pålagde regeringen at give en undskyldning til personer der inden for social og åndssvageforsorgens område er blevet vanrøgtet og hvor staten ikke har levet op til sit ansvar i forhold til at varetage deres tarv

godhavnsdrengene men også de to og tyve grønlandske børn beslutningsforslaget nævner ikke andre konkrete grupper der skal undskyldes

men pålægger regeringen at gennemføre et udredningsarbejde der skal afgrænse de personer det drejer sig om sf enhedslisten og alternativet bakkede op om beslutningsforslaget men samlet var der ikke flertal de grønlandske partier deltog dengang ikke i debatten siden to tusind og seksten har socialdemokratiet i det parlamentariske arbejde gået efter helt

få ophævet forældelsesfristen for misbrugte børns civilretlige krav mod offentlige myndigheder så børn der har været udsat for overgreb på statens institutioner kunne få oprejsning ved at anlægge erstatningssag mod den offentlige myndighed der havde ansvaret for overgrebene i februar to tusind og atten altså sidste år

hundrede og fyrre af otteogtyvende februar to tusind og atten blev forældelsesfristerne helt ophævet for erstatnings og godtgørelseskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn i praksis betyder det

at komme med en officiel undskyldning

og nu har socialdemokratiet en anden holdning jeg

og vi er blevet klogere på den her sag og har derfor besluttet og det gjorde vi allerede tilbage i to tusind og seksten da vi fremsatte beslutningsforslaget

og hvis det nu er socialdemokratiet der kommer til at

i spidsen for en regering efter et valg

fru mette frederiksen ikke har glemt så

undskyldning til de to og tyve grønlandske børn der i nitten en og halvtreds blev fjernet fra deres familier og sendt til danmark som

det såkaldte grønlandseksperiment jeg vil gerne understrege at venstre har enorm sympati med forslagsstilleren

glad for at vi kan tage den her debat fordi jeg ved at det betyder utrolig meget emnet er en trist del af vores fælles historie som ikke kun har påvirket børnene men også deres familier heldigvis har tiden ændret sig og i dag er det fuldstændig utænkeligt at en sådan sag ville kunne finde sted vores nuværende syn på familiens betydning og børns rettigheder er et udtryk for en heldigvis nutidig og moderne tankegang i vores samfund derfor er forløbet også utilgiveligt det er et svigt set med vores øjne i dag i to tusind og nitten men vi skal huske på at både danmark og grønland da man igangsatte forløbet gjorde det med positive intentioner som ministeren

var det med støtte fra red barnet og jeg er sikker på at red barnet dengang havde

har i dag det samme gælder røde kors og det samme gælder grønlands landsråd

men slutresultatet for de berørte børn og deres familier er som sagt trist og utilgiveligt samtidig var det en kompleks

proces og derfor er jeg glad for at statsministeren

med kim kielsen i samarbejde med naalakkersuisut har igangsat en historisk udredning af sagen og

er vigtigt at man respekterer den proces udredningen handler om at få belyst nuancerne i de beslutninger der blev truffet de menneskelige konsekvenser samt den historiske kontekst for beslutningen og derfor mener vi at folketinget bør vente på den udredning før vi træffer en endelig beslutning venstre har som sagt enorm sympati

vi når at behandle det her emne i den her samling

er vigtig for forholdene internt i rigsfællesskabet og derfor mener vi at vi bør vente på den udredning derfor støtter venstre ikke beslutningsforslaget og jeg skal sige fra det konservative folkeparti

skal man tolke det som at man fra venstre kunne være med til

i spidsen i forhold til at sikre en officiel undskyldning på sigt er det noget som venstre er åben over for eller er det noget som

meget meget kompleks der var mange forskellige aktører inde over

det er nogle mennesker der er med til at fortælle den fælles historie og på den måde har det også en betydning for relationen mellem grønland og danmark

at agere anderledes fremadrettet i forhold til at sikre en hvad skal jeg sige tættere relation mellem grønland og danmark hvor man forsoner det der er svært at snakke om med henblik på at man kan se fremad sammen og

af hensyn til til de berørte er det er det vigtige men jeg tror også det

samtidig at have respekt

den fælles beslutning som danmark og grønland nu engang har taget

og jeg er ret sikker på at det ikke sidste gang vi får lov til at debattere det her emne i folketingssalen vi har debatteret det tidligere

at tage tiden og så afvente resultatet af den redegørelse men forsoning er det centrale ord her og det er jeg helt sikker på

så

tidligere men de folk

som har været berørt af grønlandseksperimentet siger netop selv at en undskyldning er altafgørende for at komme videre med livet som individer

individuelle side af historien om eksperimentet som har en meget stor betydning og ikke bare en historisk udredning

at det er den individuelle side som har stor betydning

personlig undskyldning har stor betydning for dem

komme videre med hvordan ser venstres ordfører på den individuelle side

og deres familier men også forholdet mellem danmark og grønland ordføreren har jo helt ret i at beslutningen blev taget her i folketinget men det her folketing har desværre

beslutninger men jeg tror også det er vigtigt

har et fuldstændig klart billede af hvad der egentlig er er sket og om det er noget som reelt kræver en undskyldning eller om det vigtigste er at sige det var en fejl det var utilgiveligt hvad kan vi gøre fremadrettet det tror jeg er det vigtige

sat i værk og hvornår forventer man den

jeg må desværre vende tilbage med svaret

fru laura lindahl liberal alliance

langvarige ophold i danmark af nitten halvtredserne for efterfølgende at kunne vende hjem som mønsterelever i den tosprogede skole i grønland var en fejl det var uværdigt og det var dumt det kunne man ikke vide dengang hvor intentionerne udelukkende var gode

danske og grønlandske myndigheders side og som nævnt også hos red barnet og røde kors som deltog i eksperimenterne vi ved i dag på grund af de dårlige og ulykkelige erfaringer med de grønlandske børn

en rigtig dårlig og dum beslutning

ikke en beslutning vi kan ændre det vi kan gøre er at

af fortiden og derfor mener jeg også at den undersøgelse

vi betragter det som skete i den rette kontekst og i det rette historiske lys

sag som den har været i andre tilsvarende sager den er principiel vi mener ikke at staten skal undskylde for historiske uretfærdigheder

er det fordi vi har en principiel holdning til spørgsmålet om statslige undskyldninger vi mener at det rigtige sted at placere

ved domstolene desværre er ikke sket noget ulovligt i den her sag der er sket noget forkert vi begik en

men vi kan ikke ændre det nu vi kan kun sikre at det aldrig sker igen så liberal

skidt med den beslutning som blev truffet

at børnene som var en del af eksperimentet i i sin tid

domstolene og måske anlægge en sag mod den danske stat

i forhold til eksempelvis sagen med godhavndrengene

det der er udfordringen er at selv hvis de kunne

det ikke sikkert at de ville stå anderledes

b tre og halvfems forslag til folketingsbeslutning om at give en officiel undskyldning til de to og tyve grønlandske børn der var en del af grønlandseksperimentet

en og halvtreds den danske stat har tvangsfjernet børn

krænkelse af deres rettigheder det er uomtvisteligt et faktum canada gav en undskyldning i to tusind og otte til landets inuitter der blev tvangsfjernet og sendt på statslige kristne kostskoler

oprindelige befolkning som blev tvangsfjernet

tankesæt hos alle de gamle kolonimagter

og det er med stor ydmyghed jeg står

grønlandseksperimentet har haft store konsekvenser for de berørte børn

tre af de nulevende børn

svært ved at holde tårerne tilbage da jeg stod og talte med dem tidligere

genudsætte ofrene og deres krop og deres sjæl for de traumer som de engang har været udsat

så skal stå og høre på at vi fra statslig hånd

de her historiske fejl og overgreb nemlig at tage det ansvar der hedder undskyld

så sårer det mig dybt og jeg bliver fyldt med afmagt og vrede naturligvis og især på grund af de de børn der er til stede i dag som nu er voksne men som har levet med konsekvenserne hele deres liv

tusind og sytten kom institut for menneskerettigheder med

som grønlændere stadig oplever i dagens danmark

man kan ikke have

mener at hvis vi har gjort noget forkert så kan vi

det ikke er relevant længere det er der jo heller ikke nogen der vil købe i noget

tale om rigsfællesskabet som

broderligt søsterligt familiært familiært men når det kommer til at anerkende

de menneskelige omkostninger der har været ved at vi har været en kolonimagt så kan man ikke tage

i sin mund

så på vegne af alternativet og vores mandater i folketinget vil vi gerne sige undskyld og vi vil arbejde

red barnet meddelte at tvangsflytningen var en krænkelse og i strid med børnenes grundlæggende rettigheder i dag vurderes hændelsen som værende ude af trit med både fns

folketinget i dag for det handler om omsorgssvigt af den værste slags kolonitiden kaster stadig så mange år efter mørke skygger ind over os og selvfølgelig især ind over de mennesker der er direkte berørt af det sf og her taler jeg også på vegne af

radikale venstre støtter beslutningsforslaget vi støtter at der bliver givet en undskyldning fra danmark til de to og tyve børn

de to og tyve grønlandske børn i eksperimentet fra

en og halvtreds skal have en undskyldning fra de ansvarlige og det vil så sige i det omfang vi har med det at gøre fra danske politikere men vi synes også at hvis det skal give mening skal det omfatte en undskyldning fra tilsvarende grønlandske politikere ansvaret er fælles for begge lande beslutningen blev taget formelt i folketinget og derfor står det nuværende folketing på skuldrene af de beslutninger som tidligere folketing har taget og derfor skal undskyldningen komme fra os men vi opfordrer til at der tilsvarende bliver givet en undskyldning fra det grønlandske inatsisartut som jo på tilsvarende måde står på skuldrene af det grønlandske landsting som var en del af de her beslutninger

vi skal ikke vente på at man beslutter sig for det i grønland men for os giver det mening at det er en fælles undskyldning fra de mennesker der er ansvarlige for det og det må være fra politikere i danmark

til gengæld

skal undskyldningen være uforbeholden

det beslutningsforslag som ia har fremsat

bliver et resultat af det fælles udredningsarbejde som er i gang

jo ikke fordi det på nogen måde kan rette op på de svigt som børnene er blevet udsat for men det kan da forhåbentlig lindre bare en anelse

fru aleqa hammond værsgo

for forslagsstillerne fru aaja chemnitz larsen

handler om en undskyldning til de to og tyve grønlandske børn der blev fjernet fra deres familier og sendt til opdragelse i danmark i begyndelsen af

sjælen flere mistede deres sprog deres hjemland og deres familier historien er beskrevet i bøger og film det er et af rigsfællesskabets sorte kapitler

det danske folketing med tilslutning fra det grønlandske landsråd og eksperimentet blev bistået af red barnet og røde kors formålet var at omdanne de pågældende børn til rollemodeller i det grønlandske samfund som led i en modernisering af grønland canadas premierminister

var sidste måned i nanivalut for på den canadiske regerings vegne at undskylde at canada for

tid siden havde fjernet børn fra inuitfamilier og sendt dem på kostskoler

tresserne australien undskyldte i to tusind og

tresserne blev tvunget ind i institutioner og hvide familier canada undskyldte også i to tusind og otte for de ethundrede og halvtredstusind børn fra oprindelige folks familier der blev sendt på opdragelse i hvide skoler sydpå og altså igen specifikt til inuitbefolkningen i år senest

kidnapning af børn under kolonitiden men hvad er det der gør at en lang række gamle kolonimagter sagtens kan sige undskyld for deres tidligere ugerninger i kolonierne

den erkendelse ikke er nået til danmark

at forsone begge sider med deres fortid

i to tusind og nitten gav red barnet en officiel undskyldning til de to og tyve

organisationen meddelte at tvangsflytning af de grønlandske børn var en krænkelse og i strid med børnenes grundlæggende rettigheder i dag vurderes hændelsen som værende ude af trit med både fns børnekonvention og fns deklaration for oprindelige folks rettigheder som senere er kommet til og som danmark også har ratificeret

før socialdemokratiet sidst kom i regering lovede de faktisk at komme med en undskyldning når de fik magten men den udeblev den principielle undskyldning fra regeringens side udeblev ifølge rygter har vi hørt

at der ville komme større sager ud af det så bøjede man sig og svigtede også dette løfte men forhåbentlig ser det nu anderledes ud sådan som vi

på socialdemokratiets ordfører i dag hvis de kommer i regeringen efter

hvor småt hvor småt kan det blive der er ingen der har luftet erstatningskrav blandt de få

og selv hvis de havde ville det aldrig have kostet meget mere end måske en halv omfartsvej i mariager stort set alle de omtalte lande der har sagt undskyld har endda helt frivilligt fulgt den op med at afsætte midler til at støtte de ramte familier og deres børn men i danmark frygter man i stedet et ikkeeksisterende erstatningskrav så meget at man nægter at sige undskyld på trods af at de sidste tilbagelevendes dybe bøn om netop det

naalakkersuisut formand kim kielsens og statsminister lars løkke rasmussens aftale om en historisk udredning tidligere på året er et kompromis som har sikret en fælles platform mellem regeringerne i grønland og danmark det er et skridt i den rigtige retning for det er rigtigt at vi begge har

er forudsigeligt stemmer vi for beslutningsforslaget

jeg håber at den historiske udredning bliver færdiggjort snarest og som planlagt og inden for en overskuelig tidshorisont grønland og danmark skal videre grønland og danmark skal tage medansvar og komme med en officiel undskyldning jeg håber at det er blandt de sidste skridt i erkendelsen af

en officiel dansk undskyldning er på sin plads

sagde det jeg sagde jeg sagde at man traf en beslutning her i folketinget

en beslutning i det danske folketing med tilslutning fra grønland og og eksperimentet blev fuldført i den her sammenhæng er det ikke et spørgsmål om at vi skal finde en bussemand

er et spørgsmål om at man tager en principiel

en mulig undskyldning man har snakket sammen helt nøjagtigt hvad de sagde ved vi jo ikke men man er kommet til den erkendelse fra begge

jeg tror at den her historie har to sider

det enkelte barn der har været udsat for dette eksperiment og de konsekvenser det har bragt med sig den personlige individuelle undskyldning over for disse mennesker er altafgørende for at de kan få et godt liv fremover det er den ene side den anden side

det historiske ansvar

sagt at vi ikke har del i det her landsrådet har været inde over

og har bakket op omkring tanken men det er utrolig vigtigt

medlemmer der kunne stemme for dette beslutningsforslag

kunne vi jo pålægge regeringen at give

den undskyldning det det samme vil jo også være tilfældet efter et valg

der skal der også skaffes halvfems medlemmer det skal vi bare lige være sikker på at vi er enige om jeg vil gerne

høre lidt mere om hvordan det er man arbejder med det i naalakkersuisut

og statsministeren den har vi hørt omtalt men men hvordan arbejder man med den

i grønland som ikke er enige i at der skal komme en officiel undskyldning til disse børn alle bakker op omkring det her

jeg sige så meget da jeg også sidder i inatsisartut

fælles historiske udredning udredning

efter at den aftale

en sag som har stor principiel

en historisk undskyldning jeg tror det

de forskellige partier jeg er selvfølgelig ærgerlig over at vi ikke kan få et et flertal det virker som om

lidt tættere på end man har været tidligere men

sådan det ser ud vi har fremsat det her beslutningsforslag om en officiel statslig undskyldning til de to og tyve børn som i nitten en og halvtreds blev tvangsfjernet fra deres familier og sendt til danmark som led

et socialt eksperiment mange

vi har fremsat det her beslutningsforslag

der er nedslag i vores historie som kræver en særlig opmærksomhed

det her er et af de afgørende afgørende nedslag som der er for ønsker vi udvikling i det grønlandske samfund så er der også behov for forsoning der er behov for anerkendelse

ikke i tvivl om at en officiel undskyldning fra staten og fra naalakkersuisut

kun for de børn som var en del af eksperimentet

i vandet i forhold til deres familier men også i forhold til samfundet og i relationen mellem grønland og danmark

det også vigtigt at alle kan tage del i den udvikling børnene som var en del af eksperimentet har levet et langt liv med de ar som de involverede myndigheder

nu er det på tide at de ar bliver helet så alle kan se fremad

beslutningsforslaget for at grønlændere skal fremstå som ofre for den danske stat her mange år efter men vi fremsætter det fordi vi mener at alle fortjener en retfærdig behandling alle har ret til værdighed

i forhold til den behandling der både har været i grønland og i danmark i grønland har vi selv været med til at træffe beslutningen

at vise dette og derfor vil vi også følge den her sag til dørs også i grønland for menneskerettigheder og loven bør være lige for os alle og den retfærdighed og den værdighed og den respekt bør vi give til de børn som var en del af eksperimentet og fra inuit ataqatigiits

vi i hvert fald udtrykke at vi gerne vil være med til at give den her undskyldning og at vi gerne være med til at give den retfærdighed og den værdighed som vi synes i også fortjener

eksperimentet skete før jeg blev født

også mange som står på skuldrene af de ældre generationer i grønland der er mange af os

som nyder godt af de mange privilegier og de mange kampe som er kæmpet før vi blev født

synes jeg også det er vigtigt at vi viser den respekt for de ældre generationer og at vi viser den respekt i forhold til at sikre at alle kan tage del i udviklingen af det grønlandske samfund både de ældre generationer og de yngre generationer men vi mener også fra inuit ataqatigiits at det her sådan set

var der også en holdning om at det at være dansk var bedre end det at være grønlandsk og man har

trukket sådan en samfundsmodel ned over hovedet på på et samfund nu skal i være danske og det var jo ikke kun noget der skete i eksperimentet men det var jo sådan set også noget der skete i det grønlandske samfund derfor mener

på spil rent politisk i forhold til at sikre at man arbejder hen imod et mere ligeværdigt partnerskab mere ligeværdigt samarbejde imellem grønland og danmark

grønlændere også bliver anerkendt for det vi kan

går fra det her måske storebror lillebror forhold til et mere ligeværdigt samarbejde

mere ligeværdigt partnerskab mellem grønland og danmark så på den måde både politisk men også rent menneskeligt er der meget mere på spil

det afgørende for inuit ataqatigiit har været at der er tale om nulevende personer som har levet et langt liv med de her ar og hvor vi herinde i folketinget kan være med til at gøre en afgørende forskel

vil vi gerne være med til at hele og vi vil gerne være med til at vi alle sammen kan se fremad

tre af de to og tyve børn som var en del af eksperimentet og som i dag er blevet voksne

kan vi være med til at gøre noget ved vi kan være med til at forsone ikke kun på et menneskeligt plan men også på et politisk plan mellem grønland og danmark det er derfor vi har fremsat det her beslutningsforslag det sociale eksperiment blev udført i den bedste mening og det er jo også

på en af de bøger som beskriver hele forløbet og udtrykket den bedste mening får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen

godt godt nok at man har gjort den bedste mening eller

intention nej det mener jeg ikke

derfor synes jeg også det er ærgerligt at vi er så tæt på målet i forhold til at sikre en officiel undskyldning jeg er ikke i tvivl om at

vil være noget som vil berøre os alle sammen både på et menneskeligt plan men i høj grad også i forhold til en samfundsudvikling og et bedre samarbejde mellem grønland og danmark

i håb om at den danske regering vil tage ansvar for de triste historiske begivenheder som det sociale eksperiment var og vi havde håbet på at regeringen vil være med til at lette livet for de berørte personer og deres familier men også for det grønlandske samfund herunder de tre som

sidder her i folketingssalen i dag

vi sikrer dem den værdighed og inuit ataqatigiit er selvfølgelig ærgerlig over at der ikke kunne være et flertal

men vi vil følge sagen til dørs også efter et valg vi håber

være en en opbakning også fremadrettet man kan sige

også har været en del af debatten i dag at der er flere og flere lande som erkender

de relationer som der er med de ord

vil vi sige mange tak for debatten og mange tak for

til en enkelt passage i fru aaja chemnitz larsens tale det er der hvor

for grønland og og danmark hvilke initiativer forventer ia at tage for at der tilsvarende vil blive afleveret en officiel undskyldning fra grønlands

at statsministeren og formanden for naalakkersuisut har drøftet det her spørgsmål på på et rigsmøde det siger jo også noget om at

en udredning man så er nået frem til

autorisation som sådan

om det er den ene eller den anden man får behandling hos men der er i dag meget stor forskel på

er man underlagt psykolognævnets tilsyn og man kan

men går man hos en ikkeautoriseret psykolog

vi så for nylig en sag hvor en autoriseret psykolog fik frataget sin autorisation

og det burde bestemt ikke være muligt her krænkede psykologen en borger der kom for

der var flere ting i den sag som gjorde at jeg mente at vi bliver nødt til at se på den her psykologordning

håber jeg vi får fokus på problemet og at vi kan nå enighed der gør at vi sikrer borgerne tryghed når de er mest sårbare og har brug for en behandling jeg ser frem til en god debat og håber på at vi i fremtiden ser en anden tilgang

af og tilsyn med psykologer jeg bliver spurgt om regeringen vil ændre de gældende regler så psykologer fremadrettet ikke skal kunne praktisere uden autorisation en del af baggrunden for at vi står her i dag er

fyldt en del i pressen her har en autoriseret psykolog udnyttet en sårbar klient og psykolognævnet har i maj to tusind og atten midlertidig frataget psykologen hans autorisation fordi nævnet har vurderet at han udgør en fare for klientsikkerheden psykologen er senere idømt tre måneders fængsel

og frakendt retten til at virke som psykolog i tre år

udnyttet en kvindelig klient seksuelt dommen er nu er anket sagen har været med til at rette fokus på de gældende regler om autorisation og tilsyn med psykologer og det er jo sådan set

intet mindre end skandaløst når en professionel altså en autoriseret psykolog udnytter og misbruger en sårbar persons tillid og der er heldigvis reageret fra retssystemets side som der skal når det er sagt og vi kigger

generelle ændringer af systemet

den holdning at vi skal være lidt forsigtige med at gribe til meget omfattende lovændringer på baggrund af enkeltstående sager jeg mener også at vi

jeg lige kort beskrive hvilke opgaver psykologer i danmark egentlig arbejder med og beskrive det autorisationssystem

og det tilsyn der allerede er på sundhedsområdet i

psykologer mange psykologer i danmark arbejder med opgaver der kan betegnes som sundhedsrelaterede det omfatter både psykologer inden for sundhedsvæsenet blandt andet på hospitaler og også de privatpraktiserende psykologer andre psykologer arbejde ikke konkret med sundhedsrelaterede opgaver de kan eksempelvis arbejde med mere overordnede strategiske opgaver det kunne for eksempel være i en hr afdeling

organisation eller lignende de kan også have anden selvstændig virksomhed eller arbejde i kommunerne eller i statsadministrationen så hvornår må man kalde sig psykolog henholdsvis autoriseret psykolog anvendelsen af begge titler er reguleret i psykologloven og det fremgår af loven at man kun må benytte betegnelsen psykolog hvis man på et universitet eller anden højere uddannelsesinstitution har bestået en kandidateksamen i psykologi eller en ligestillet eksamen psykologloven indeholder derimod ikke nærmere regler om hvordan en person som har uddannet sig til psykolog må udøve sit erhverv

psykolog vælger selv om vedkommende vil ansøge psykolognævnet om en autorisation og for at få autorisation skal man have bestået kandidateksamen i psykologi psykologisk pædagogisk kandidateksamen eller en ligestillet eksamen og for at blive autoriseret skal man ud over sin kandidateksamen gennemgå en supplerende praktisk uddannelse af to års varighed

har man ret til at anvende titlen autoriseret psykolog psykolognævnet fører jo en liste over autoriserede psykologer og den liste kan man se på nævnets hjemmeside hvis man uberettiget anvender titlen psykolog eller titlen autoriseret psykolog

kan man blive straffet med bøde hvad indebærer det så at man bliver autoriseret psykolog en autorisation medfører at ud over den yderligere uddannelse

sundhedsvæsenets disciplinærnævn behandler klager over konkrete sundhedspersoner for så vidt angår virksomhed inden for sundhedsvæsenet nævnet behandler klager over sundhedspersoner der har en autorisation efter

være læger og sygeplejersker men det kan også behandles klager over psykologer uanset om de har en autorisation efter psykologloven eller ej herudover føres der jo også tilsyn inden for sundhedsvæsenet styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med den faglige virksomhed der udøves af sundhedspersoner der har en autorisation efter

autorisationsloven og det omfatter ikke psykologer da de ikke kan autoriseres efter autorisationsloven på sundhedsområdet

på organisationsniveau fører styrelsen et risikobaseret tilsyn

som reglerne er i dag har

borgere der overvejer at gå til en psykolog mulighed for via psykolognævnets hjemmeside at undersøge om den pågældende psykolog har en autorisation efter psykologloven borgerne kan altså også se på hjemmesiden om psykolognævnet har offentliggjort afgørelser vedrørende en autoriseret psykolog hvori der bliver udtalt alvorlig kritik gives et påbud med mere

er i tvivl om en psykologs kvalifikationer herunder i forhold til en autorisation så har borgeren også mulighed for at bede psykologen selv om nærmere oplysninger inden borgeren vælger den pågældende psykolog har borgeren valgt en autoriseret psykolog er det muligt at kontakte psykolognævnet hvis borgeren mener at psykologen under klientforløbet har optrådt uprofessionelt eller ikke har levet op til de pligter en autoriseret psykolog har efter psykologloven og hvis der er tale om mulige strafbare handlinger er det selvfølgelig politiet og retssystemet der skal reagere

sket i den her konkrete sag og det gælder jo uanset om der er tale om en ikkeautoriseret eller en autoriseret psykolog med den her forespørgselsdebat

set glad for at vi får en god lejlighed til at drøfte og får sat fokus på lovgivningen om psykologer i forhold til autorisation og tilsyn fordi det altid er relevant at diskutere kvalitet på den her måde jeg

hvilke autorisationskrav vi skal stille til psykologer

meget voldsomme lovændringer som kommer til at omfatte alle på baggrund af sådan en konkret sag som har været omtalt i pressen

de lovændringer som jo vil ramme meget bredt også vil have meget brede konsekvenser det betyder dog ikke at vi ikke skal gøre noget jeg set også

er der også udmeldt et initiativ på det her område

vi altså frem mod to fem og tyve vil sikre at man får set nærmere på hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre

sundhedsfaglig autorisation af psykologer således at vi lige præcis får præciseret det i forhold til dem hvor det er allervigtigst der skal vi altså også have afklaret hvordan man i så fald kan lave

en afgrænsning hvordan det kan ske hensigtsmæssigt det tror jeg er

rigtig vigtigt således at vi altså rammer den rette balance i forhold til

at man måske skulle ligestille psykologer på et andet niveau end man ellers gøre det

for at få den samlede opgaveløsning til at hænge sammen i sundhedsvæsenet så tænker ministeren at

vi måske skulle lade psykologerne

være ligestillede med andre sundhedspersoner i sundhedssektoren og

når det handler om sundhedsrelaterede opgaver

men hvis man er uddannet psykolog og arbejder i en hr afdeling og aldrig har haft et ønske om at virke som psykolog

at arbejde med strategiske projekter i en stor virksomhed

psykolog så hvis vi skal lave lovændringerne

der var sket for en år siden jeg synes det var rimelig svært

tænker hvordan sårbare mennesker der sidder i

finde de oplysninger som ministeren taler

og at man altså ikke skal klikke sig igennem en række undermenuer for at komme frem til de relevante oplysninger

før omkring autorisationen altså det som ministeren nævner i forhold til at det kan

jo præcis de regler der gælder i det øvrige sundhedsvæsen sådan er det jo for læger og sygeplejersker og

øvrigt har i sundhedsvæsenet der er det jo en del af uddannelsen uanset

kommer til at arbejde med bagefter men jeg

virke som autoriseret psykolog og ikkeautoriseret psykolog og de tilsynsregler der er altså helt principielt er

at det ville være en god idé at få ligestillet de regler sådan at psykolognævnet også havde mulighed for

føre tilsyn med psykologer der ikke

sig psykolog og vil kunne modtage borgere

være rimeligt at der også er et tilsyn med dem og at det kunne varetages af psykolognævnet

være nødvendigt at styrke psykolognævnets

svar det praktiske svar er vel at

som som jeg ser når jeg kigger ind

i måden psykologer virker på ser jeg egentlig

i i høj grad skal sikre at at hvis man ikke skal have en autorisation så skal den selvfølgelig trækkes ingen tvivl om det

hvordan og hvorledes man i givet fald vil kunne afgrænse autorisation i forhold til sundhedspersoner

se på hvordan man hensigtsmæssigt kunne kigge på

men samtidig skal det også være et være et ordentligt

forarbejde jeg hæfter mig egentlig ved

er blevet præciseret og der må man jo godt give en stor ros til dansk folkeparti som

af hændelser der ikke bør ske vi skal kunne klage

i dag er det sådan at man kan fratage læger sygeplejersker social og sundhedsassistenter retten til at praktisere deres fag

kan vedkommende fortsætte med at praktisere og det har der desværre været en del uheldige episoder med

heri også psykologer og psykologordninger

på at tale psykologordninger

midler og tilskud til at rigtig mange personer med forskellige lidelser kan gøre brug af psykologerne

og derfor skal vi også sørge for at man føler sig tryg når man besøger en psykolog

i dansk folkeparti ønsker vi først og fremmest at psykologordningen rykker over i det sundhedsfaglige

sundhedsministeren og blev lidt forbavset over at det var til børne og socialministeren og det blev ministeren

vi skal sikre at når vi som borgere går hen og bliver behandlet

der foregår et tilsyn og at man kan klage de sidste par år har vi gjort meget ud af at lave autorisationer på mange områder

farmaceuter alle der arbejder med mennesker i sundhedsvæsenet

skal altså kunne autoriseres så vi som borgere ved hvilken faglig uddannelse

klage samt at der bliver ført tilsyn så siger ministeren at der ligger nogle byrder det gjorde

få tilskud vi inddrager psykologer mere og mere

men man har stadig væk en betegnelse som psykolog og jeg tror de fleste borgere hvis de bliver prikket til og spurgt hvad en psykolog tager sig af

er på at stikke en person med en nål

så mange der i dag er psykisk belastet vi ser en stigning

mennesker med psykiske lidelser og sige at psykologer

en stor del af det behandlingstilbud vi har vi ansætter psykologer i kommunerne

sig af nogle af de ting vi har vi bliver altså nødt til at have noget vi kan forholde os til da vi arbejdede med det i sundhedsudvalget hvor vi gav midler til

næste gang vi så tog det op og havde evalueret det blev vi enige om at det måtte være dem man vidste der havde evidens for den kognitive behandling som de brugte så vi bliver meget mere konkrete på hvad det er der hjælper og det skal vi

gøre vi har ikke et pengetræ i haven og vi bliver nødt til at sikre at de penge vi bruger bliver brugt korrekt og at vi hjælper dem der kommer derhen borgerne skal have tillid til at få den behandling uanset om der er flertal for at det bliver liggende hvor det

i sundhedsudvalgets rammer

den krænkede person som henvender sig til dem

have været hos en autoriseret psykolog

et andet ben i den her forespørgsel altså

komme op og finde ud af at det her skal være nemt og tilgængeligt man skal sikre at man tager sig af de her henvendelser man får

kan rejse kritik eller tage autorisationen fra personen

og se hvem der har fået kritik her og nu men jeg ønsker at man også kan gå tilbage og se det på en nemmere måde

man kan i dag jeg kan se

med ordførerne og at vi alle samtlige partier kan støtte op om det forslag

inden for deres fag selv om en psykolog er frataget autorisation efter psykologloven kan denne praktisere medmindre psykologen ved dom i en straffesag er blevet frakendt retten hertil det skal derfor være nemt via psykolognævnets hjemmeside at undersøge om en psykolog har autorisation efter psykologloven herunder om nævnet har udtalt kritik med videre af psykologen eller om psykologen eventuelt er frataget autorisation regeringen har oplyst at den i forbindelse med

samlede handlingsplan for psykiatrien frem mod to fem og tyve vil se nærmere på hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer

folketinget forventer at regeringen snarest muligt færdiggør sin undersøgelse af om det vil være hensigtsmæssigt at indføre en sundhedsfaglig autorisation

fru malou lunderød socialdemokratiet værsgo

folkeparti for at indkalde til den her forespørgselsdebat desværre

som også har sat sig dybe spor hos

derfor vil jeg også inden jeg går nærmere ind i debatten om den konkrete forespørgsel lige benytte lejligheden til at udtrykke min største respekt for dem som har stået frem i de her sager det må have krævet meget mod

og jeg håber også at vi som lovgivere kan vise os den tillid værdig

jeg synes at man uden at man går nærmere ind i de konkrete sager

tydelighed at psykologer jo arbejder med patienter som

ofte er i en udsat situation eller en sårbar situation og at man i det arbejde der foregår er inde at røre ved noget så skrøbeligt som andre

menneskers sindstilstand og psyke derfor er det også fuldstændig afgørende at patienterne kan føle sig sikre og trygge når de vælger at søge hjælp hos en professionel psykolog en del af den tryghed er for mig at se

som patient har mulighed for at klage hvis man så føler sig dårligt behandlet eller hvis psykologen har brudt den tillid som der selvfølgelig skal være i den relation i nogle af de eksempler vi har set i medierne er der jo selvfølgelig tale om direkte forbrydelser som skal håndteres af politiet og domstolene det er også tilfældet i dem og det må jo gå sin sin egen gang men der skal også være et sikkerhedsnet i situationer hvor der måske ikke er tale om deciderede forbrydelser men hvor psykologen alligevel ikke har levet op til det ansvar og den tillid der skal være i relationen og det ansvar der påhviler vedkommende som professionel psykolog når en psykolog er autoriseret

og baseret på nogle af de oplysninger som så har været fremme i forbindelse med sagerne synes jeg måske også det her er på sin plads at indskærpe

forventer at psykolognævnet håndterer de sager der kommer forbi deres bord

med deres oplevelser men vi skal som lovgivere selvfølgelig også være lydhøre over for om psykolognævnet har

side klar til at se på

man skal give nogle stærkere muskler til psykolognævnet når der er behov for at gribe ind hvordan det nærmere skal skrues sammen er der sikkert klogere mennesker end jeg der skal kigge på men det er vi i hvert fald indstillet på

er det vigtigste i hvert fald at sikre patienternes sikkerhed og rettigheder

bakker vi også op om den vedtagelsestekst som

men jeg vil også indskærpe at disse elementer jo ikke kan stå alene og vi er klar til at kigge på konkrete forslag til hvordan man kan skrue det her sammen på en hensigtsmæssig måde gerne

ordfører vi går videre til den næste i rækken som er herre martin geertsen

sager som jeg tror har dannet baggrund for at dansk folkeparti har rejst den her forespørgsel

konstatere at der er et behov for at

vi kigger spørgsmålet om autorisation af psykologer efter i sømmene som lovgivere har vi naturligvis et ansvar for at vi gør hvad vi kan for at danskere har behov for at gå til psykolog kan gøre det trygt

den danske psykologstand

i dag er det jo som ministeren også var inde på muligt at få en autorisation og når man så som borger går til psykolog

har man jo mulighed for at orientere sig via psykolognævnets hjemmeside i forhold til hvilke psykologer der er autoriserede så kan det jo være at

forespørgerne lægger så op til at ministeren foretager en stramning af lovgivningen og iværksætter en ændring

har været synes jeg egentlig som udgangspunkt at det er lidt fristende at slå til og sige den er købt men jeg tror også at der er nogle spørgsmål vi bliver nødt til at stille os selv inden vi griber til

vil en opstramning af autorisationsordningen reelt skabe mere tryghed i forhold til de sager som har givet anledning til den her forespørgselsdebat altså mere tryghed for den enkelte borger eller risikerer vi at komme ud i at vi

nu har vi gjort vores altså er der reel tryghed forbundet med

bliver nødt til at stille sig selv når man går ind i

yderligere tryghed man så giver for det andet synes jeg man skal stille spørgsmålet vil en autorisationsordning

et lidt voldsomt indgreb i forhold til de psykologer som arbejder på andre felter end i hvad man vel kan definere som den direkte

for det tredje og det var fru liselott blixt vel i

synes jeg at vi bør kigge lidt dybere

allerallervigtigste i forhold til de her spørgsmål

klagemuligheden hvis man vil gøre noget som er sammenligneligt i forhold til det man kan i sundhedsvæsenet

vi skal arbejde videre med området og vi skal holde skarpt øje med at der sker noget derfor også glad for at ministeren

redegørelse for erfaringerne med autorisation

også glad for at regeringen vil kigge på spørgsmålet om en sundhedsfaglig autorisation til psykologer i forbindelse med den samlede handlingsplan for psykiatrien

fem og tyve for det er altså en vigtig debat det

og jeg ser frem til at vi på baggrund af

lidt bredere analyser af hensigtsmæssigheden i sundhedsfaglig autorisation af psykologer kan træffe nogle beslutninger på et

er det ret afgørende at vi får tænkt hele vejen rundt selvfølgelig for psykologernes skyld men men også

de klienter der er ude i det ganske

at de også kommer til at opleve en en reel tryghed ved at gå til psykolog derfor støtter vi

op om den fremførte vedtagelsestekst og

men hvis vi kigger på selve tilsynsdelen

kunne venstre så være åbne over for at udvide psykolognævnets beføjelser sådan at man kunne føre tilsyn med alle psykologer altså også dem uden autorisation og dem der

umiddelbart et hul nu og man kan sige

som psykolog men ville venstre være villig til

er vigtigt at slå fast at i nogle af de her meget meget grelle sager

en autorisationsordning ville have gjort hverken fra

men men for at svare på spørgsmålet det vil vi gerne være med til

at kigge ind i og så tror jeg det er enormt væsentligt

hvordan klageadgangen egentlig

da frem til at vi kan fortsætte positive drøftelser

været bedre nej det er jo korrekt

af de her sager er sket hos en autoriseret psykolog problemstillingen er at når man så får frataget autorisationen kan man fortsætte som psykolog

autoriseret eller ikke er autoriseret

i orden at man fortsætter

er behov for at der er hjemmesider der skal gås ordentligt igennem og at hele det der system skal kigges efter i sømmene så

kan man så få lov til at praktisere videre

i brug fremadrettet i forhold til de hersens spørgsmål om hvem der kan bedrive og hvem der ikke kan bedrive psykologbistand i det her land så det

allerførst tak til dansk folkeparti for at rejse den her forespørgsel baggrunden

i dag er jo formentlig den række af sager der har været beskrevet i pressen som har vist at der er et hul i tilsynet

psykologer der ikke har en autorisation når man er uddannet psykolog

skal man for at opnå en autorisation gennemgå et uddannelsesforløb hvor der blandt andet er krav om supervision man kan imidlertid stadig væk fungere som psykolog uden autorisation blot med nogle begrænsninger

at kunne få tilskud fra det offentlige tilsynet med psykologer

med øvrigt sundhedsfagligt personale forankret i sundhedsloven men i stedet for i sociallovgivningen tilsynet bliver varetaget af psykolognævnet og problemet opstår ved at

tilsyn med autoriserede psykologer

du som borger der opsøger en psykolog

står med en temmelig usikker beskyttelse det er fuldstændig afgørende af hensyn til både patientsikkerhed

beskyttelse af psykologernes faglighed

i en sårbar situation

det også skabe tvivl om fagets integritet det skal vi gøre alt hvad vi kan for at forhindre psykologer spiller en væsentlig rolle i det danske sundhedsvæsen og den rolle bliver næppe mindre de kommende år

afgørende at vi får sikret tydelighed og sikkerhed omkring det faglige tilsyn for enhedslisten er det fuldstændig afgørende at vi får styrket psykolognævnets kompetencer både i forhold til de ressourcer de har og i forhold til de muligheder de har for at

restriktioner vi så gerne at der blev tilført psykolognævnet yderligere ressourcer både i forhold til at behandle komplekse sager men også i forhold til at få nedbragt sagsbehandlingstiden vi har i flere sager oplevet at der har

sagsbehandlingstid til stor ulempe for

der har indklaget en psykolog men også de psykologer der har en klagesag

er ressourcer til at afslutte en sag hurtigt men selvfølgelig også professionelt og kompetent samtidig mener vi at det er nødvendigt at give psykolognævnet flere kompetencer psykolognævnet bør kunne føre tilsyn med alle psykologer også dem uden autorisation tillige bør psykolognævnet have mulighed for at fratage en psykolog retten til at praktisere uden at det skal være nødvendigt at gå til domstolene det mener vi bør være det første skridt men samtidig kan vi overveje at

psykologer ind under sundhedslovgivningen

det bør også være en fremtidig overvejelse også

vi skal til at kigge på autorisationsordningen generelt derfor kan vi støtte det forslag til vedtagelse som dansk folkeparti har

jeg har gjort opmærksom på her i min ordførertale men det

lindahl som ordfører for liberal alliance

det er en tillidserklæring

til os politikere og i de her tider hvor man taler rigtig meget om manglende tillid til folkestyret og manglende tillid til politikerne er det faktisk rigtig dejligt at opleve at mennesker tør stå frem og sige det fordi de har en grundlæggende tro på at der bliver lyttet

her ind i folketingssalen og viser at det tager vi alvorligt så også tak til dem

faktisk er et dilemma i det her

de frie markedskræfter

noget på spil når vi taler om sårbare mennesker og mennesker som står i en situation hvor det frie valg ikke

muligheder derfor synes jeg jo at

om særlig sårbare mennesker

ordførere har tilkendegivet vi skal arbejde hen imod

enig med dansk folkeparti i at psykologi og psykologer

sundhedsspørgsmål jeg var også selv personligt overrasket over

fordi jeg netop ser det her som en del af vores sundhedssektor

del af de tilbud man får i sundhedssystemet

et problem at man skal trækkes gennem

et domstolssystem hvis man klager til psykolognævnet

det synes jeg skal være en borgerrettigheder

som venstres ordfører også var inde på selvfølgelig se ind i

ikke er autoriseret

gå ind på psykolognævnets hjemmeside og se om der eventuelt tidligere

at man har brug for en psykolog har man måske ikke det store overskud til at gå ind på hjemmesiden og trawle

når vi som forbrugere skal orienteres

har brug for en psykolog og er visiteret til en psykolog

og de mener alle at de kan det hele og er rigtig gode til det hele men hvordan ved man at det er

regeringen fremlægger hvordan vi kan afgrænse

får afdækket flere områder og ikke bare

udfordringer på det her område så tak til

ikke automatisk skal autoriseres i takt med at de får en uddannelse eller at sygeplejersker

modtager en autorisation som et stempel på at de nu er i stand til at praktisere på de vilkår som der nu gælder i lovgivningen

blevet overrasket over hvor bureaukratisk autorisationsloven er på lige præcis

det her forslag som en afbureaukratisering ved netop

at psykologerne er blevet en del af behandlingstilbuddet og derfor

i højere grad betragtes på lige fod med de øvrige tilbud inden for sundhedssektoren så der tror jeg

skulle være være standin for

været overrasket over at

men det var det så ikke

flere her i salen om i dag men helt overordnet

kan fortsætte med at praktisere selv om deres autorisation er blevet taget fra dem fordi de for eksempel har krænket en af deres patienter seksuelt som de jo har

egen sundhedsordfører har faktisk været ude at

klart at alternativet gerne vil være med til at ændre lovgivningen på det her område og derfor støtter vi faktisk det

folkeparti som taler for at undersøge mulighederne for

autorisation af psykologer

psykolognævnet over i sundhedsministeriet

er alle psykologer der arbejder inden for sundhedsområdet er rigtigt men alle psykologer arbejder med menneskers mentale trivsel på en

i relation til et arbejde eller i relation til noget andet men i hvert fald

mentale trivsel så så jeg mener slet ikke der er noget godt argument for ikke at flytte det over

at en psykolog der eventuelt bliver frataget sin autorisation og dermed sin ret til at praktisere som psykolog vel fortsat kan fortsætte sin praksis under

psykoterapeut eller en anden ubeskyttet behandlertitel ligesom en psykiater der bliver frataget sin lægetitel vel kan fortsætte med

nogle udfordringer og nogle områder som man måske skal kigge på i forhold til det her og

punkt som jeg tænker man skal være opmærksom på i forbindelse med

det her spørgsmål og det videre arbejde

ønsket om at det skal være nemmere

psykolognævnets hjemmeside at gå ind og se

klikke alle mulige undersider op før man får den oplysning altså det er virkelig enormt vigtigt at

som ordfører for det radikale venstre

jeg synes det har været en fornøjelse at være med

et helt andet emne end jeg plejer at

jo udtryk for en vis autoritetstro i et svagt øjeblik at jeg bliver slået af at det er socialministeren der skal sidde her og være minister for området

rette mig efter det som socialordfører

andet tidspunkt ikke i dag men på et andet tidspunkt hvorfor socialministeren er blevet minister for den her sag vi

har jo rigtig mange sjove

jeg nær sagt som ministre eller som folketingsmedlemmer og man kan sidde herinde og blive klogere og klogere ved at lytte til sine kollegaer fra andre partier

lige gøre rede for et par betragtninger

at der ikke er krav om autorisation af psykologer i sundhedssektoren

andre personalegrupper

sig selv kan jo give anledning til

anden undersøgelse af hvad det er for en tankegang der ligger bag ved

generelt betragter psykologer for det viser sig jo at der er rigtig mange forskellige slags psykologer ministeren var selv inde på eksempler

en psykologuddannelse fra et universitet eller en højere læreanstalt og så bliver man ansat i et arkitektfirma

helt anden slags firma hvor der er brug for den kompetence og de kvalifikationer som ligger i den uddannelse fordi man også skal tænke på menneskelige forhold

er en helt anden type arbejde men ellers

faktisk nået til den erkendelse at jeg gerne vil kræve autorisation for de psykologer der arbejder forskellige steder i vores samfund vi har brugt rigtig mange år på at få en helt ny skilsmisselovgivning igennem og det har været

klogere på at de psykologundersøgelser

er af meget meget varierende kvalitet fordi der er nogle psykologer

det er for en metode de anvender og hvorfor de gør det og dermed får

en kvalificeret beskrivelse som kan kommunikeres ud til

har brug for at vide hvordan barnet har det derfor synes jeg

man skal sige at en børnepsykolog i den sammenhæng

kan noget det andet område som jeg selv har meget erfaring med

har særlige indlæringsvanskeligheder eller andre problemer i skolesammenhænge

de bør da også have en autorisation

ud og være skolepsykolog

sig gøre så derfor må det jo hænge sammen med hvad det er for nogle krav vi stiller til dem så jeg må sige at en autorisation i virkeligheden bare er en dokumentation af hvad det er for nogle områder man er særlig kvalificeret til at varetage for samfundet som helhed og for borgerne

autorisation af psykologer vi er i sf helt enige i at tilsynet med psykologer og psykologers autorisation er et vægtigt tema at drøfte vi er jo i den situation at sfs socialordfører som desværre ikke kunne være her i dag det er det mig der står

er meget store forskelle på autorisationsreglerne på sundhedsområdet som jeg selv kommer fra og netop socialområdet

hænger sammen med jeg har været meget overrasket over hvor forskelligartede reglerne er og måske kunne

i forlængelse af det og i forhold til fru marianne jelveds

autorisation selv om de skal arbejde på forskellige områder så autorisation kan stadig væk godt ses som sådan en overordnet

men også som samfundets kvalitetsstempel

de her mennesker har ret til eller mulighed for at de borgere som vi så til gengæld har ansvaret for får en ordentlig behandling vi synes nemlig det er vigtigt at borgere altid har mulighed for at klage over den behandling som de får

altid foregår med et stærkt og et fagligt tilsyn

især med tanke på at de mennesker som jo opsøger psykologhjælp og terapi ofte er mennesker som er særlig sårbare og i en udsat position derfor vil vi i

psykologordning i psykiatrien eller som privatpraktiserende psykologer har autorisation og dermed også er underlagt et offentligt tilsyn faktisk kan man jo

for os er det også vigtigt at man får ligestillet psykologerne i

deres arbejde jeg tror at

andre sundhedspersoner også kan være med til at løse

så er det også vigtigt

det er derfor at social og sundhedsassistenterne i tidernes morgen kæmpede en kamp for netop at få autorisation fordi det er et kvalitetsstempel på det arbejde man skal udføre efterfølgende

synes faktisk det er vigtigt at vi så også sikrer nogenlunde ensartede vilkår når vi tænker sundhedssektor er det for mig vigtigt at de borgere som modtager hjælp ved at autorisation er det samme

psykolog eller fysioterapeut eller hvad man nu er så har man ligesom det her samfundets kvalitetsstempel

modtager faktisk er funderet i de uddannelser som vi også

sammen er enige om med det sagt er vi altså enige i målet vi vil gerne have at alle udøvende psykologer

er underlagt et offentligt tilsyn for at kunne praktisere hvordan vi når dertil

for de kommende drøftelser og jeg synes i

nævne fra efterårets satspuljeforhandlinger

når man laver en § halvtreds undersøgelse

være en autoriseret psykolog som som forestår det

ikke en del af en sundhedsbehandling men i det tilfælde har vi altså vurderet politisk i fællesskab at det

virkeligheden bare et eksempel som jeg bruger for at sige at det er svært måske

dem af os der sidder her efter et valg vil arbejde videre på at der sker noget på området jeg vil i hvert fald love at hvis den til den tid siddende regering ikke tager handsken op og gør noget ved det

hvis jeg sidder her

sluttet afstemning om det fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den tredivete april to tusind og nitten så skal vi lige have rokeret lidt rundt rent teknisk så folk kan komme tilbage på deres vante pladser

at jeg kan sige at benytte lejligheden til at slå fast at

regeringen er stærkt imod social kontrol og selvfølgelig går ind for

jo kun knap tre måneder siden vi sidst drøftede den her problemstilling det nye beslutningsforslag

er dog i modsætning til det forrige målrettet offentligt ansatte med direkte borgerkontakt

også det nye forslag sigter til en meget bred gruppe som omfatter for eksempel sosu assistenter på plejehjem en ansat på et museum buschauffører folkeskolelærere og sagsbehandlere regeringen vurderede at vurderede at det tidligere forslag fra dansk folkeparti mod religiøs hovedbeklædning for alle offentligt ansatte var i strid med grundloven men også med danmarks internationale forpligtelser den vurdering ændres desværre ikke afgørende af at det nu er afgrænset til offentligt ansatte med borgerkontakt rammen er fortsat at hensynet til at sikre at offentligt ansatte fremtræder objektivt og neutrale kan anses

som et anerkendelsesværdigt formål der kan begrunde en begrænsning

efter den europæiske menneskerettighedskonventions artikel niende

det fortsat regeringens vurdering at forslaget vil rejse en række spørgsmål i forhold til menneskerettighedskonventionen da der i forhold til det foreslåede forbud ikke tages højde for karakteren af borgerkontakten vurderingen af hvorvidt det er relevant og juridisk muligt at indføre et

forbud mod markante religiøse symboler for udvalgte grupper i den offentlige sektor med borgerkontakt vil derfor forudsætte en konkret udredning af de enkelte specifikke jobfunktioner og en

for den enkelte jobfunktion et generelt forbud der omhandler alle offentligt ansatte med borgerkontakt vurderes ikke til

regeringen derfor desværre ikke støtte beslutningsforslaget

i det kan man måske lægge at regeringen gerne ville støtte forslaget

det desværre ikke lade sig gøre så sådan vælger jeg at tolke det og ministeren kan jo så rette mig hvis det er en forkert tolkning

at der er en åbning for at det her kan lade sig gøre

i forhold til offentligt ansatte man skal

så meget op i at overholde konventionerne men vi vi anerkender selvfølgelig er et stort flertal herinde

det tyder på at der er en model for at man kan gøre det her også inden for konventionerne

en vurdering af hvorvidt det er både relevant og juridisk muligt at indføre et forbud imod religiøse grupper i udvalgte positioner

vil det så betyde at man skal lave en specifik udredning af hver enkelt jobfunktion

en saglig beskrivelse af formålet med sådan

det ville være et arbejde som man kunne sætte i gang hvis man ville men jeg kan jo ikke sige hvordan det falder ud det jeg kan sige med sikkerhed er

inde på at regeringen selvfølgelig overholder de konventioner som vi har

må jeg næsten forstå guds gave til til menneskeheden

ikke dansk folkeparti ministeren siger så at det skal være relevant og det skal være sagligt men

en rimelig forventning at have som borger er ministeren enig i at det er en rimelig forventning at have og hvis ministeren er enig i det så kan man diskutere

ud af at udforske hvad der så rent faktisk juridisk

i dag det er om det også er juridisk gangbart og det er der jeg siger at det

kommentaren om at regeringen

man må sige det sådan at hvis konventionerne blev skrevet i dag og hvis vi selv kunne skrive konventionerne så var der ting der ikke

procesrisiko lad mig bare minde om blandt andet spørgsmålet

set bare at vi har brug for en stærk retsorden i verden og og det er der ingen tvivl om at

som lille land

og som ikke ønsker den behandling af nogen der har en tankegang der er langt fra deres egen

åbenbart haft en regeringsperiode der har været længere end så mange andre

vil det betyde at man skulle gå igennem hver enkelt jobfunktion så det var

set bare mere en faktuel oplysning og hvis du spørger mig om hvad jeg mener om tørklædet så

jeg at tørklædet er et kvindeundertrykkende symbol

der er nogle der har valgt frivilligt at tage tørklædet på men det ændrer jo ikke på at selve symbolikken i tørklædet er at det er et kvindeundertrykkende

og så er der jo altså dem der ikke selv har valgt at

men i sin grundsubstans er tørklædet et kvindeundertrykkende

netop var udlændinge og integrationsministeren der tog den udredning på tværs af de forskellige ministerier og områder for at se hvor det kunne være relevant

til kvinder men som også fylder mere og mere i vores dagligdag og hele vores verdensperspektiv

er et kvindeundertrykkende symbol lad mig sige det

på vores stillingtagen til det så vi kan ikke støtte forslaget så jeg kunne i princippet

set bare læse herre mattias tesfayes ordførertale

vi er jo enige i at vi i danmark er et sekulært land der bygger på vores lovgivning og at religion ikke må overtrumfe lovgivning i danmark

at religion er en personlig sag ikke en privat sag man kan gemme væk

i flere religiøse samfund

nogle mørke ting som undertrykkelse

og social kontrol som vi faktisk ikke får brudt med

forstået hvis de ønsker at bryde med den familietradition der er i en bestemt

er jo sager vi aktuelt har fokus på i kirkeudvalget øjeblikket også har har nogle spørgsmål om

vi kan hjælpe de mennesker der vil bryde med

de religiøse forhold de er vokset op under

nogle andre miljøer har vi jo exitprogrammer men vi mangler faktisk exitprogrammer der har forstand på

så jeg siger ikke her at det ikke er en relevant debat vi tager for det er altid en relevant debat at drøfte hvad religion

på den gode side men desværre jo så også på den negative

i beslutningsforslaget er at det sådan set fortrinsvis er det ene køn i familiestrukturen man man så kan pege ud og

fordi den er synlig men er det tørklædet alene der viser hvordan ens personlige adfærd er

er vigtigere end selve tørklædet vi skal gå op imod social kontrol og vi skal gå op imod den ufrivillighed der ligger i det

der er jo også mænd der går med turban og der er mænd der går med

det man har på jeg kan huske for nogle år siden da jeg brugte en af buslinjerne

den buschauffører der faktisk blev den mest anerkendte og mest roste buschauffør på linjen

af ham og køre med ham når han var

chauffør så jeg synes vi skal passe på med at tale nogle fjendebilleder op som kun kan blive misforstået og som kun kan være med til

men samtidig skal vi holde fast i

være en hindring

så vi kan ikke støtte forslaget som det ligger heller ikke selv om det nu er

at kalot og turban så vil blive

er problemerne med det muslimske tørklæde som er anledning til at vi fra dansk

i forhold til andre religioner

at man med

nedtoner sin religiøsitet og og politiske

og ideologiske holdninger når man repræsenterer det offentlige det synes

godt man kan argumentere for så vil jeg også godt sige at

jo ikke betyde at der ville være et forbud mod at for eksempel en muslimsk kvinde viser at hun er muslim

ikke være et forbud mod det ville hun jo med det her forslag kunne vise ved for

at have et diskret smykke om halsen ligesom der er mange kristne der har et lille

ministeriet lægger op til i nogle af de svar de har givet til udvalget de siger

ud af hvor snittet ligger i forhold til hvilke religiøse symboler vi må acceptere og hvornår det går hen og bliver for voldsomt og for markant

jeg forstå det sådan at selv hvis man kunne afgrænse det og så videre og man siger at en muslimsk kvinde godt må vise at hun er muslim bare på en mere diskret måde

at det vigtigste er at tage hensyn til den offentligt ansatte der ønsker at reklamere meget meget tydeligt med

religiøse tilhørsforhold det er det vigtigste hensyn at tage

mødt af en repræsentant for det offentlige som fremstår

det at være demokrat og respektere samfundets normer vi lever jo i en verden og vi lever under en grundlov i danmark hvor man har sin trosfrihed vi ser nogle af de dilemmaer som

men vi ser det ikke som et overskyggende problem

der måske er mange flere med helt andre ikkedemokratiske holdninger på grund af en overbevisning der ikke går med hovedbeklædning de møder så borgerne

den venlige sundhedsperson

på skolen hvor det overhovedet ikke er problematisk at man har en hovedbeklædning så så vi

det er bedre at få talt om hvad der udløser de reelle problemer og hvordan vi håndterer dem end

utrolig interessant og vigtig debat er jo blandt andet det muslimske tørklæde det bliver brugt som et redskab til at kontrollere hvad andre gør og hvad andre

til livs så skal man jo kigge på

bliver brugt til at fastholde folk i den kontrol og det er jo blandt andet det muslimske tørklæde vil bare godt sige så er nogen misforståelser her

bliver gennemført en til en må man jo gerne vise sin tro

med vores forslag så hvis en muslimsk kvinde gerne vil vise sin tro så kan hun jo gøre det

som de ønsker at gøre det med en davidsstjerne så man må godt vi ønsker bare at det bliver nedtonet fordi man som borger kan have en forventning om at man bliver mødt af en repræsentant der fremstår neutral så kan det ikke gøre

og kigge på den sociale kontrol og vi skal også legalisere de unge mennesker der føler at de er udsat for social kontrol

hvis det er der ser vi ikke tørklædet som det altoverskyggende problem

kvinder skolebørn voksne kvinder som er veninder

tørklæde og andre gør ikke så der er også i de kredse blevet et meget mere liberalt forhold til

ønskede at forbyde alle alle offentlige ansatte at bære religiøs

dengang stemte venstre

imod det beslutningsforslag og det gjorde vi jo blandt andet

fordi det var vores vurdering at forbuddet var et udtryk for forskelsbehandling og ikke muligt at gennemføre inden for rammerne af menneskerettighedskonventionen og for den

inden for rammerne af grundloven nu ønsker dansk folkeparti så at afgrænse forbuddet så det

målrettes offentligt ansatte med direkte

religiøse symboler og beklædning kan være et udtryk for

negativ social kontrol altså undertrykkende med andre ord og det skal vi selvfølgelig bekæmpe men jeg tror

ikke at et forbud er løsningen og i hvert fald ikke et beklædningsforbud derudover deler jeg

nødvendigvis den opfattelse at religiøse symboler og beklædning er noget man agiterer med

agitation er jo noget der foregår typisk gennem ord og handling og her skal borgerne

sidst men ikke mindst rejser forslaget en række juridiske problemstillinger som ministeren allerede har redegjort for og på den baggrund

vil herre martin geertsen afvise at venstre på et tidspunkt vil kunne komme til at støtte

et forslag som eventuelt vil gælde mindre grupper og hvis man afgrænser

deres virke i forhold til borgere er et problem med den beklædning de har på helt uagtet hvad det er for en type af beklædning

må man selvfølgelig diskutere det men der skal jo være noget proportionalitet i det her

det skal jo udgøre en problemstilling i forhold

skal servicere

martin henriksen har for den her debat har jeg svært ved at se venstre sådan

skal komme et forbud så vil det hvis det kommer til at ske det ved vi jo ikke ske fordi

tid på at overtale venstre til

i tvivl om at det vil være med den indgangsvinkel til det

at tage udgangspunkt i de borgere som helt oprigtigt føler og mener at det går klart over deres grænse når de for eksempel

serviceret af nogle der repræsenterer en ideologi som de måske endda tager stor stor afstand fra og kan have alle mulige argumenter

eller til den ældre som får en sundhedsplejerske eller en hjemmehjælper hjem i sit hjem der kunne man også godt vælge at sige

vi tager størst hensyn til det synes jeg ikke er et helt urimeligt synspunkt men

man plejer jo at løse sådan nogle ting i mindelighed ude på de enkelte institutioner og ude på de enkelte hospitaler så det har

set rimelig tiltro til at man kan finde ud af ude på hospitalerne så har

helt klart en begrænsning af religionsfriheden nemlig den del af religionsfriheden der handler om retten til at praktisere sin religion blandt andet ved at bære religiøse symboler noget som de fleste religioner i verden benytter sig flittigt af sådan en begrænsning kan man som samfund godt indføre også med henvisning til de internationale konventioner danmark har ratificeret men det kræver altså at man er i stand til at begrunde hvorfor indgrebet er nødvendigt man skal kunne

det er nødvendigt af hensyn til den offentlige sikkerhed orden sundhed eller sædelighed eller andres grundlæggende rettigheder og trosfrihed for nu at citere fns

civile og politiske rettigheder afsnit attende nu

sådan at konventioner er hellige skrifter som man ikke må diskutere og ikke må sætte spørgsmålstegn ved de bliver fortolket verden over hver evig eneste dag

ikke for at give udtryk for sådan en fuldstændig underkastelse

kritisere konventioner selvfølgelig må man det der skal da være en løbende debat af dem også vi skal så bare overholde dem så længe vi

rimeligt udgangspunkt for at diskutere

tage det alvorligt skridt at begrænse religionsfriheden når man ser bemærkningerne til det her forslag og når man hører på debatten om et næsten enslydende forslag b seks og tredive så må man bare konstatere

at sådan et indgreb skulle være nødvendigt alt hvad man har at henvise til er en måling hvor fire og fyrre procent af befolkningen mener at det er en god idé og at to sygeplejersker mener at patienterne kan føle sig intimideret af sundhedspersonale der bærer religiøse symboler det rækker altså ikke til en begrænsning af religionsfriheden som er en grundlæggende menneskerettighed på linje med forsamlingsfrihed hvis der endelig skulle være problemer med at

og det kan man selvfølgelig ikke afvise at der er eller kan være så skal de jo løses der hvor de opstår nemlig på de pågældende arbejdspladser og i mødet mellem den offentligt ansatte og de borgere der eventuelt måtte opleve det som et problem jeg kan kun rose de offentligt ansatte og deres ledelser rundt om i institutionerne i det her land for deres måde at håndtere det her på i dagligdagen

fordi det er så utrolig få sager vi bliver præsenteret for

jeg vil ikke gribes i at det ikke har været der men det er utrolig få sager det må jo være et klart udtryk for at der

noget problem

der angriber en grundlovssikret ret til religionsfrihed

et forslag blev vedtaget hvilke negative konsekvenser kunne det så have ja det kunne jo meget nemt have den negative konsekvens at der var en række kvinder der i kraft af deres religion

religiøse symboler som for eksempel et tørklæde der afholdt sig fra at søge arbejde i det offentlige fordi de ville opfatte en sådan lovgivning som et klart signal om at

væk fra det ville have en yderst negativ konsekvens for vores ældrepleje

vist almindeligt kendt i det her land at rigtig mange

udfører et kæmpe stykke arbejde i ældreplejen ved at passe vore ældre medborgere det ville da være en yderst negativ konsekvens hvis vi skulle komme i den situation også af den grund må man da være glad for at de foregående ordførere og ministeren har været helt klare i spyttet i forhold til

de borgere som føler at det går ud over deres grænse at de i en meget sårbar situation skal blive serviceret af en repræsentant for det offentlige som for eksempel bærer det muslimske tørklæde er

og der har man en ledelse ude i de virksomheder der skal håndtere det det er klart at mit grundsynspunkt er

en rigtig god idé at erkende den virkelighed at danmark er blevet et multikulturelt samfund og at ikke nok så meget lovgivning vil kunne lave om på det ligesom vi har lært at leve sammen med udlændinge som gennem generationer er kommet til danmark og er blevet en del af det danske samfund og har bidraget til det

vil det nok også være rigtig rigtig godt for det danske samfund og også for de

medborgere at man indstiller sig på den nye situation som er opstået

at der er kommet mange mennesker fra ikkevestlige lande mennesker med en anden hudfarve

mennesker med andre kulturelle vaner andre

tilknytninger til religioner det er en rigtig god idé for menneskeheden

være med at gå så meget op i fra enhedslisten side

der slet ikke nogen grund til det vi taler

politiske symboler jeg stillede et spørgsmål til

ikke fik svar på spørgsmålet var er det enhedslistens holdning at når en borger i en sårbar og udsat position føler at det går langt ud over vedkommendes grænser at blive serviceret af en person

lokale ledelse sige til den borger det må du finde dig i

eller er det enhedslistens holdning for

at finde en praktisk løsning på det således at man kan blive serviceret af en der ikke bærer

i det her land der kan opleve det og sikkert oplever det som herre martin henriksen beskriver det det anerkender jeg

respekt for hvordan vi hver især oplever hinanden og de situationer vi kan komme i også når vi bliver serviceret af offentligt ansatte men det der er hele grundtanken i det her er at de problemer der kan opstå i mødet mellem borgere med forskellig baggrund forskellige kulturer forskellige religion

skal håndteres i den situation af de mennesker der er involveret og i det omfang der er tale om offentligt ansatte så skal det håndteres af den ledelse der er der og så finder man en god løsning på det

ministeren allerede har redegjort for det er ligesom en diskussion for sig selv

gå den her vej ville man som jeg forstår

vurdere hver enkelt jobfunktion særskilt

man gerne ville men som det ligger her ser det vanskeligt ud

skal blande sig i hvordan mennesker i det her samfund går klædt

den havde vi med burkaforbuddet eller maskeringsforbuddet eller

ikke at vi som stat skal blande os i hvordan folk går klædt og jeg vil sige at hvis vi skal begynde at lovgive og forbyde

symboler som borgere i det her samfund kan blive krænket af at møde i mødet med det offentlige så bliver listen

en offentligt ansat med et tørklæde

er også borgere som føler sig krænket når de møder

forbyde det der kan være tatoveringer

som folk føler sig krænket af

en god klassisk salme til

ud ad den her vej det ville blive en liste med det ene forbud efter det andet så nej liberal alliance støtter ikke

vores position er jo den samme den har ikke ændret sig siden dengang og vi støtter selvfølgelig heller ikke det her beslutningsforslag

huske at da vi havde debatten sidst

med fru marie krarup og fortalte at dengang mine børn var små og gik i vuggestue

var der pædagoger med tørklæde og rengøringsassistenter på skolerne med tørklæde

tænkt en tanke om at det skulle være et problem hvad er problemet hvem er det her et problem for

et problem for dansk folkeparti men jeg tror ikke der er så mange

som synes at det er et problem at man for eksempel bærer

sad dernede på et tidspunkt til en forespørgselsdebat

shirt hvor der stod adidas på og der fik jeg at vide at

ikke særlig god kutyme inde i folketingssalen at gøre reklame for et sportsfirma eller hvad ved jeg jeg tænker hvor mange ordførere har

at vi hele tiden skal underlægges andres

nu var det her jo ikke ud fra et religiøst perspektiv men

lovgive om hvordan man skal gå klædt i det omfang der er nogle udfordringer

som skaber nogle konkrete situationer så må ledelsen i en offentlig institution tage sig af dem

som herre martin geertsen også sagde

ikke lovgive når der ikke er nogen problemer og jeg ser ikke nogen problemer

et dansk folkeparti der ser spøgelser

tørklæde repræsenterer en ideologi hvor man deler mennesker og sågar fødevarer op i rent og urent

et meget ubehageligt menneskesyn

værdige eller uværdige ud fra om de bærer

synes jeg ikke man skal bære ind i den offentlige sektor i danmark

mange forskellige måder som tørklædet kan symbolisere hvordan man tror og hvordan man praktiserer sin religion

er muslimer i dag har den tro

klint som tidligere sagde at det er en personlig sag hvad man tror på

de steder hvor der måtte være kvinder der bliver undertrykt

fra de tilfælde hvor man bliver tvunget til det men hvis man

tilvælger man jo symbolet og det som det symboliserer jeg har ikke hørt særlig mange

er udtryk for kvindefrigørelse

det det symboliserer da kvindeundertrykkelse det symboliserer da et formørket syn på hvordan samfund og mennesker

vi kan sågar se det nogle steder i danmark hvor de islamiske regler også bliver foldet fuldt ud

godt at man kan sige til en offentlig ansat det bliver du altså nødt til at reflektere lidt over og du bliver nødt til at være så neutral som overhovedet muligt

symboliserer en kvinde der bærer et tørklæde kvindeundertrykkelse men herre martin henriksen får mig simpelt hen ikke til at skrive under på at den kvinde der vælger at bære det tørklæde

men for langt de fleste er det et aktivt valg og det er fordi det er en del af deres religion og så knytter man den fortolkning og den symbolisering til det som man privat gør i sin private tro

nævnt jeg kommer lige fra

store problemer i forhold til gebyret på de uddannelser men det her ville jo også betyde at vi kom til at mangle rigtig rigtig mange af dem for så ville de ikke kunne blive buschauffør

der er nogen som helst der er uenige i tror jeg at vi skal bekæmpe negativ social kontrol at ingen i det her land må tvinges af andre til at bære et bestemt

har længe haft en bestemmelse i straffeloven et forbud mod at tvinge mennesker til at bære noget de ikke vil bære

skylder vi også fortsat at arbejde langt hårdere for mere ligestilling og mere frihed i danmark til alle grupper og da i særdeleshed dem der underlægges social kontrol

kampen står for mig og radikale venstre for mere frihed og ligestilling

undertrykkelse og ufrihed men det gør vi altså bare ikke ved at forbyde mennesker at bære tørklæde på arbejde

vil vi jo så udøve en statslig tvang

det vil udskamme bestemte befolkningsgrupper det sker allerede i meget omfattende grad og så vil det sende mennesker ud af arbejdsmarkedet det er i strid med de helt grundlæggende værdier

vi står for i danmark at tvinge tøj af folk medmindre det er til fare for rigets sikkerhed man skal kontrolleres i lufthavnen

arbejder som sygeplejersker dem har vi jo brug for de bærer også tørklæde alle de dygtige sosu medhjælpere som er derude

har vi jo brug for de gør det

men kan man være ufri og bære tørklæde selvfølgelig kan man være det man kan være underlagt social kontrol tvang kan man være fri og

man kan være feminist og bære tørklæde selvfølgelig

er der sikkert mange af jer

ude til en valgdebat for ikke så længe siden blev jeg tilbudt

med mange af medarbejderne de har sytten nationaliteter ansat

og de har brug for hver og en faktisk er den allerstørste udfordring de overhovedet har

med mennesker der kan hjælpe til

vores ældre medborgere det var også det de ældre efterspurgte vær nu sikre på at i kan skaffe os nok mennesker det er fantastiske social og sundhedsassistenter vi har ansat de gør det rigtig godt det synes jeg vi skal

gælder mange steder i vores samfund og vi har brug for at man kommer alle

tørklæde

som jeg fuldt ud kan tilslutte mig

beskæftiger os med de reelle problemer der er ude i samfundet at vi ikke bare tager en debat op for at tage en debat op ud fra en eller anden form for værdipolitisk

det virkelig har været skadeligt for hele integrationsdebatten at vi tager alle mulige spørgsmål op som i virkelig ikke har den særlig store betydning for hvordan integrationen foregår

også er tilfældet her kan det være et problem

ansatte der har borgerkontakt at de bærer hovedbeklædning af religiøs karakter det kan det vel godt

finn sørensen var inde på kan ikke udelukke men det håndterer man jo så lokalt

så det kan man håndtere lokalt det skal man også håndtere lokalt

vi skal gå ind i her fra folketingets side

skyder fuldstændig forbi

tørklæder er kvindeundertrykkende eller ej det synes jeg ikke har så meget at gøre med det her

handler om hvorvidt

på de enkelte offentlige arbejdspladser det skal vi altså ikke det er helt imod

objektivt og neutralt man skal ikke have en mistanke om at man behandles anderledes end andre fordi man tilfældigvis er i kontakt med en ansat der som privatperson har stærke ideologiske eller religiøse holdninger de holdninger må man lade blive derhjemme når man som offentligt ansat tager på arbejde om morgenen

i de fleste jobs og særligt i det offentlige når man har direkte borgerkontakt selvfølgelig skal det være sådan derfor mener jeg også at der er grænser for hvor meget ansatte med borgerkontakt kan skilte med stærke religiøse og ideologiske overbevisninger når de er på arbejde men jeg mener ikke at eksempelvis tørklæde er i nærheden af den grænse kvinder der bærer tørklæde kan være lige så forskellige som alle mulige andre det siger intet om deres holdninger derfor er det også alt for vidtgående at forbyde en bred gruppe af jobfunktioner at bære tørklæde

gerne understrege at tørklæde som symbol er kvindeundertrykkende det kan man altså ikke komme uden om men det er også vigtigt at man ikke går efter den enkelte kvinde der bærer

et tørklæde man kan kritisere symbolet uden

komme efter den enkelte kvinde

vi har før haft en debat om

og har maskeringsforbud burkaen er på en helt anden måde

det er en holdning man bærer

det er et bestemt

syn på kvinder man bærer rundt på det er en enormt undertrykkende tankegang der ligger bag burka og niqab en tanke om at den kvindes ansigt kun må vises derhjemme

hendes ægtemand og at hun skal være anonym hun skal være nobody når hun

træder ud i samfundet det skal vi som samfund selvfølgelig tage kraftigt afstand fra

i udgangspunktet er op til arbejdspladserne selv

regler i forhold til hvad det er for uniformer

afviste en pige med tørklæde det stod i deres regler og det var der ikke nogen problemer i det var noget arbejdspladsen selv

besluttede sig for og sådan skal det også være så

dansk folkepartis beslutningsforslag

tilstræbe at fremstå neutralt det er et helt rimeligt krav det siger sig selv at

fremstår man ikke neutralt det er

et meget markant religiøst ideologisk og politisk symbol

det første man ser når man møder en person

som bærer tørklæde dertil kommer at det muslimske tørklæde repræsenterer et værdisæt et menneske og kvindesyn som er uforeneligt med det at repræsentere offentlige

et værdisæt hvor man deler

ganske enkelt ikke gangbart som repræsentant for den offentlige sektor det er dansk folkepartis holdning

vi behandlede et forslag der mindede om det her det forslag var mere vidtgående det var

alle offentligt ansatte det her gælder offentligt ansatte som har borgerkontakt i forbindelse med det tidligere beslutningsforslag og udvalgsbehandlingen af det beslutningsforslag b seks og tredive stillede vi nogle spørgsmål

og integrationsministeren indhentet bidrag fra

de har så sendt en række svar over

til udvalget et af svarene lyder som følger og det vil

det må antages at et forbud mod at bære synlige religiøse symboler for alle offentligt ansatte i arbejdstiden herunder for eksempel mindre smykker vil være for vidtgående i lyset af det formål der søges opnået med forbuddet som for eksempel hensynet til religiøs neutralitet et sådant forbud vil gælde alle offentligt ansatte uanset hvilket arbejde de udfører i den offentlige sektor det vil således også ramme de offentligt ansatte som ikke i forbindelse med deres arbejde har direkte borgerkontakt

derfor umiddelbart vurderingen at et sådant forbud ikke vil opfylde

artikel ni stykke to og vil derfor ikke kunne retfærdiggøres

religiøs hovedbeklædning for ansatte der har direkte

artikel bragt i berlingske den tredje marts i år giver juraprofessor og ekspert i forfatningsret med københavns universitet jens elo rytteri udtryk for at et forbud mod synlige religiøse symboler begrundet i borgerkontakt kan være et sagligt argument

mener at det kan være relevant at sondre mellem offentligt ansatte der har borgerkontakt og dem som ikke har jens elo rytter mener at hvis der skal udpeges en mulighed for at få indført et forbud for offentligt ansatte

er det her og han henviser jo også til at der allerede i dag er et lignende forbud for dommere fordi hensynet til at fremstå neutral over for borgerne vægter højere der vil jeg så

blev vedtaget den niogtyvende maj to tusind og ni hvor folketinget jo netop vedtog

fremstå religiøst neutrale over for borgerne så vi har det jo allerede på visse områder i dag dog mener vi i dansk folkeparti at mindre og diskrete smykker såsom et kors en halvmåne eller en davidsstjerne bør være tilladt

svaret fra de to ministerier jo faktisk også op til at man bør gøre det

hvis man ønsker at indføre det vi mener på baggrund af svaret

som juraprofessoren har været fremme med og hans vurderinger i berlingske at der er en mulighed for at forbyde markante religiøse symboler og religiøs beklædning for offentligt ansatte som har direkte borgerkontakt

er vores opfattelse at borgerne

de møder en repræsentant for det offentlige kan forvente en vis grad af neutralitet det er det der er baggrunden for forslaget jeg kan forstå også på det som ministeren sagde at der fortsat er visse betænkeligheder i forhold til de juridiske

være med at gemme sig bag juraen i sidste ende er det et spørgsmål om politisk vilje og hvis man i regeringen og hos andre partier

er udtryk for blandt andet kvindeundertrykkelse kan vi så ikke blive enige om at

siger at hvis man repræsenterer det offentlige danmark skal man ikke bære symboler som symboliserer blandt andet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

skal der uddrages læring af disse fejl

skal der være et tilsyn som kan skride ind men det må aldrig være sådan at sundhedspersoner skal gå og kigge sig over skulderen og frygte at de bliver hængt ud og straffet for den mindste fejl vi skal ikke have amerikanske tilstande i det danske sundhedsvæsen patientsikkerheden er afgørende for vores patienter men de ansattes retssikkerhed er også afgørende for at vores sundhedsprofessionelle kan føle sig trygge i det danske sundhedsvæsen og yde en ordentlig behandling

element drejer sig om sprogkrav til udenlandske sundhedspersoner i danmark sundhedsministeren foreslår at det skrives ind i lovgivningen at det er regionsrådenes ansvar at sikre at sundhedspersoner er i besiddelse

i dag har regionerne alene et mere overordnet driftsherreansvar for at sikre de rette kompetencer hos personalet men der er ikke i lovgivningen fastsat et udtrykkeligt krav til de ansvarlige arbejdsgivere om at sikre de nødvendige sproglige kompetencer for nylig var der en del diskussion om udenlandske lægers sproglige og faglige kompetencer i forbindelse med

de udenlandske læger men temaet har løbende været oppe hen over denne regeringsperiode

der bør have frihed til at vurdere de ansattes sprogkompetencer i forhold til de funktioner der ligger i den konkrete ansættelse

om at der fremover skal foreligge en lægeerklæring hvis man som ansøger på grund af langvarig fysisk psykisk sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse anmoder om dispensation fra kravet om dokumentation om dokumentation for danskkundskaber og for at have bestået indfødsretsprøven af to tusind og femten denne aftale rækker ind i sundhedsloven fordi man herefter vil oprette en enhed i styrelsen for patientklager som et medlem af folketingets indfødsretsudvalg vil kunne bede om en såkaldt second opinion af de lægeerklæringer der indsendes i forbindelse med ansøgning om statsborgerskab hvis styrelsen for patientklager bliver bedt om en second opinion skal styrelsen tilkendegive om den enten er enig eller uenig i lægens vurderinger og konklusioner eller om den mener at lægens vurderinger og konklusioner er mangelfulde det syvende element

er en lovteknisk tilretning og det samme gælder

et langt lovforslag med rigtig mange

men jeg vil

jeg vil ikke gå i detaljer men en læge blevet anklaget for skødesløshed på sit arbejde

men det udløste i den periode at flere læger lavede kampagnen det ku ha været mig omkring hver tredje er landets tredivetusind læger under på et mistillidsvotum til styrelsen et initiativ der blev taget af en overlæge på odense universitetshospital

så også senere besøg af styrelsens direktør på en døgnvagt på intensivafdelingen for at de kunne få talt om hvad det var der skete og hvad det er der sker i det daglige arbejde svendborgsagen er blevet fulgt tæt af sundhedspersonalet landet over og deres bekymring blev opsummeret i et tweet der lyder i morgen falder der dom i svendborgsagen

for at udføre sit arbejde efter bedste evne i de givne rammer det synes jeg sætter hele lovforslaget i relief i forhold til den vægtning der skal ske i forhold til patientsikkerhed men også i

så spørgsmålet var selvfølgelig også var styrelsen gået for langt

skal man kunne agere som læge i travle perioder ministeren holdt møde med de to

spørgsmålet er selvfølgelig om det er nok

ved også at der er nogle læger der stiller sig spørgsmål selv om vi vedtager

det er nogle af de ting som vi bliver nødt til at arbejde med og i hvert fald også efter at en eventuel lov bliver gennemført et af de punkter som vi vi

til de udenlandske læger

det er altså alfa og omega at man kan forstå den læge som skal behandle en vi har afdelinger i danmark som er blevet lukket fordi der har været for store komplikationer fordi der har været udenlandske læger der enten ikke var dygtige nok på grund af

ikke kunne sproget så vi ønsker et skærpet sprogkrav det er også en af grundene til at vi i næste uge

to forslag

er på torsdag de skal behandles

stor del af høringssvarene

påpeger det er både danske regioner dansk selskab for patientsikkerhed dansk selskab for almen medicin ældre sagen danske patienter og lægeforeningen

når nu danske regioner går ud og påpeger det her og ministeren

regionerne til at have ansvaret for at ansætte de

have foranlediget nogle krav til de sundhedspersoner

til samtale og der har man vel nogle krav på den enkelte afdeling

skal kunne så det vil jeg godt spørge ministeren om jeg ved at

i et høringssvar påpeger problemet

rådgivende udvalg for tilsyn og fagligt forum for patientsikkerhed

lave så meget bureaukrati

skal sidde og bruge tid bag en computer eller på et afkrydsningsskema

ting i stedet for at tage sig af patienten for så får vi jo ikke så meget patientkontakt vi ved at vores sundhedsvæsen og derfor skal vi også

situation selv kan beslutte hvad det er de skal behandle først

lade gå videre der er rigtig mange andre gode forslag så krav om instrukser

forenkling af proceduren proceduren for anmeldelse af virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

kan nå at blive behandlet men ellers bliver det vel

sundhedsvæsen tillid mellem patient og behandler mellem patient og sundhedsvæsenets forskellige instanser tillid mellem kollegaer tillid mellem ansatte styrelser arbejdsgivere ledere og politikere og det var både trist og frustrerende sidste år da vi måtte sande at tilliden mellem vores sundhedsvæsens dygtige læger og sygeplejersker til en del af vores væsen havde lidt et knæk en sag fra svendborg sygehus som endte i højesteret viste sig at være næsten eksplosiv og den anklagede læge blev frifundet heldigvis

tusind læger rejste alvorlig kritik af styrelsen for patientsikkerhed og udsendte et såkaldt mistillidsvotum til styrelsens direktør og kammeradvokaten gik ind i sagen og konkluderede jeg citerer det er ikke vores vurdering at styrelsen for patientsikkerhed kan kritiseres for at have rettet henvendelse til politiet i de to og tres sager i to tusind og sytten vi mener således

hverken er grundlag for at kritisere den stigning der er sket eller kritisere at man fandt belæg for at politiet skulle inddrages i de konkrete sager

at være en hårfin balance på den ene side at løfte det ansvar som

at sikre høj patientsikkerhed

samtidig sikre et lærende sundhedsvæsen

skal kunne indberette fejl og utilsigtede hændelser så vi alle kan tage læring af hændelsen uanset hvor eller hvordan den er afstedkommet vores sundhedsvæsen må og skal bygges på tillid læring og dialog og samtidig være lyttende

i venstre bakker vi fuldt og helt op om sundhedsministerens tillægspakke for det var og er helt afgørende at vi får genskabt tilliden mellem alle parter

udvalg for tilsyn og fagligt forum for patientsikkerhed skabes der nu bedre rum for dialog om tilsynsmetoder fremgangsmåder og faglig sparring om læringsaktiviteter og det glæder mig at både patientorganisationer og faglige organisationer får plads i det rådgivende udvalg for tilsyn

repræsentanter med klinisk praksis med lovforslaget her sikrer vi også bedre beskyttelse af de personer som indgår i en rapporteret utilsigtet hændelse et lærende sundhedsvæsen er også et trygt sundhedsvæsen

to tusind og atten nedsatte styrelsen for patientsikkerhed en arbejdsgruppe der skulle se på instrukser og arbejdsforhold i patientbehandling arbejdsgruppen anbefaler

krav om driftsherrens pligt til at udfærdige instrukser

det kan være et regionsråd eller en kommunalbestyrelse skal sikre ledelsesmæssige forskrifter som angiver hvordan ansatte autoriserede sundhedspersoner og andet sundhedsfagligt personale skal forholde sig under givne omstændigheder som der står i lovteksten

driftsherreansvaret skærper vi også lovgivningen for så vidt angår de nødvendige sprogkrav til de sundhedspersoner som ansættes i det danske sundhedsvæsen arbejdsgiver har ansvaret for at den pågældende sundhedsperson har de nødvendige sproglige kompetencer

altid være en samlet vurdering i forhold til den konkrete stilling eller opgaveløsning eller omfanget af patientkontakt og så videre

afgørende at personer som har patientkontakt må og skal kunne gøre sig forståelig på dansk det handler om patientsikkerhed gode danskkundskaber skal man også have for at bestå indfødsretsprøven der er brug for et mere entydigt og gennemsigtigt grundlag for sagsbehandlingen derfor giver det mening at folketingets

indfødsretsudvalget gennem udlændinge og integrationsministeriet kan anmode styrelsen for patientklager om at foretage en vurdering af lægeerklæringer som er udfærdiget til brug for behandling

ville kunne bestå sprogprøven ved brug af

hjælpemidler eller forlænget tid eller ved for eksempel prøveaflæggelse i eget hjem

medmindre der er helt specielle grunde til at man ikke kan tilegne sig det danske sprog det kan være at man er syg eller man har et handicap

foreslår regeringen en forenkling af anmeldelsesordningen for virksomhedsansvarlige læger og tandlæger blandt andet vil mængden af de oplysninger

som et givent behandlingssted skal angive

blive reduceret fremover vil behandlingsstedet for eksempel skulle angive cvr nummer eller autorisations id navn på den udpegede virksomhedsansvarlige læge eller tandlæge ligesom behandlingsstedets navn og adresse skal fremgå venstre kan støtte alle elementer i det fremsatte lovforslag og så skal jeg hilse fra liberal alliance som desværre ikke havde mulighed for at være til stede

til at stemme imod det lovforslag som det ligger her det gør vi fordi der er et af elementerne i den her blandede pakke af initiativer som er fuldstændig uspiselig for os og det er forslaget om vurderingen af lægeerklæringen hvor der oprettes en ny enhed i styrelsen for patientklager der kan underkende allerede udførte speciallægeerklæringer

men det vil jeg vende tilbage til lovforslaget er som sagt en blandet pakke

er en implementering af den såkaldte tillidspakke fra januar måned tillidspakken skulle genoprette tilliden mellem sundhedsvæsenet og sundhedspersonalet efter svendborgsagen der berettiget skabte stor usikkerhed hos læger og andet sundhedspersonale for at kunne blive indklaget for domstolene af styrelsen for patientsikkerhed selv om de reelt set blot passede deres arbejde i et sundhedsvæsen der er alt alt alt for presset af mangel på ressourcer vi finder ikke at regeringen har været voldsomt ambitiøse i forhold til implementeringen for eksempel er det helt uforståeligt at regeringen ikke har oprettet en ankeinstans for både tilsyns og ankesager det blev ellers annoncerede i forbindelse med tillidspakken og det er et helt naturligt element at der ville kunne indføres en anden instans herudover er der en række positive initiativer såsom rådgivende udvalg for tilsyn fagligt forum for patientsikkerhed øget beskyttelse ved rapportering af utilsigtede hændelser og krav om instrukser

som formentlig ikke vil ændre det store men som trods alt er små forbedringer dem ville vi samlet set godt kunne støtte så

sprogkrav til udenlandske læger

kommer som konsekvens af det beslutningsforslag som enhedslisten tidligere har fremsat om ens sprog og kvalifikationskrav

i salen igen på torsdag som omhandler nogenlunde det samme

bare tørrer ansvaret af på regioner og sygehuse og ikke reelt set løser problemet det er helt urimeligt især for de hospitaler der i forvejen har svært ved at rekruttere læger skal de slække på sprogkravene eller skal de opgive at få en læge herudover bliver

de pålagt en ekstra administrativ byrde

er jo at det kommer til at gå ud over patientsikkerheden derudover lægges der ikke op til at der skal stilles krav

en sprogtest ude på sygehusene i det centrale autorisationssystem er der klare karakterkrav

ikke logisk at man ikke anvender det centrale autorisationssystem hvor man netop har ekspertisen til at sikre de nødvendige sprog og kvalifikationskrav det er præcis det vi har et centralt autorisationssystem til at sikre endelig er der så forslaget om vurderingen af lægeerklæringer

aftale fra sidste år mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet om at oprette en enhed i styrelsen for patientklager som folketingets indfødsretsudvalg kan anmode om fornyet vurdering hvis de mener der er behov for det i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om statsborgerskab

fuldstændig unødvendig bureaukratisering alene med det formål at vanskeliggøre muligheden for at søge om statsborgerskab i dag bliver der udarbejdet lægeerklæringer hvis man søger om dispensation fra de strenge krav statsborgerskab læger sidder samvittighedsfuldt og udarbejder attester udformet til formålet vi bør selvfølgelig og har heller ikke grund til andet have tillid til det arbejde som en læge med patientkontakt udfører hvis der sker fejl hvis der er læger der ikke udfører deres hverv fagligt forsvarligt er der allerede i dag et klagesystem og en læge kan få frataget retten til at praktisere så lægeerklæringer

fordi vi har en høj faglig standard hos vores læger

man så indføre en ny instans det udtrykker mistillid til lægernes arbejde man indfører et nyt gebyr så ordningen bliver finansieret af alle borgere der søger om statsborgerskab

en af grundene til at gebyret bliver forhøjet

en tredobling hertil kommer så udgiften for de lægeerklæringer som man nu kan risikere at få underkendt det er dybt urimeligt det er et bureaukratisk forslag det udtrykker mistillid til lægerne og det gør det endnu sværere at opnå de demokratiske rettigheder et statsborgerskab giver i enhedslisten betragter vi det som et helt uacceptabelt forslag og kan af den grund

alle de elementer som forslaget indeholder det har

alternativet at der er gode tiltag i det her lovforslag

rigtig mange spørgsmål

rigtig mange bekymringer særlig når vi ser høringssvarene

stilles der rigtig mange spørgsmål til flere af de her elementer i lovforslaget så derfor

udvalgsbehandlingen før vi tager stilling til om vi

vil sige ja eller nej til det her forslag der er som sagt nogle ting som vi er

og synes det er godt at der bliver sat fokus på på patientsikkerhed og og sikkerheden og trygheden for

positive høringssvar der er bare også elementer i det her lovforslag

der er meget kritiske høringssvar som vi også tager alvorligt

som enhedslistens ordfører også

som vi ser det er der også nogle problemstillinger

blandt andet har vi noteret os at danske regioner påpeger at sprogtesten bør

som man også er i høringssvarene at korrekt og forståelig kommunikation mellem lægen og patienten er

der er også et behov for at rekruttere sundhedspersonale og det bliver også påpeget i i høringssvarene

særlig i yderområderne kan det være svært at finde sundhedspersonale

se nogle problemstillinger i i forhold til det her

efter vores mening nogle positive elementer om øget patientsikkerhed og

der nedsættes for eksempel et fagligt forum for patientsikkerhed

udvalg der har fokus på læring og forbedring af sundhedsvæsenet men vi synes der er nogle elementer i det som vi

sætter spørgsmålstegn ved og som vi mener

forslaget som handler om at styrke sundhedspersoners retssikkerhed og tilliden mellem sundhedspersoner og styrelsen for

det ene og den mindst alvorlige ting er det her med instrukserne hvor der jo er flere høringssvar som peger på at man er bekymret for at det fører til en

at ministeren svarer meget godt for sig fordi man jo netop har lavet det i en arbejdsgruppe

hvor lægeforeningen og andre jo er med om bord så man dermed har gjort sig de overvejelser og jo også lagt arm

så den del føler jeg mig egentlig relativt tryg ved og kan godt bakke op om

som flere ordførere før mig også har været inde på nemlig at regeringen jo hermed lægger op til at man skal kunne få

second opinion på lægeerklæringer

indfødsret og det er ikke nogen hensigtsmæssig løsning i stedet synes jeg vi burde gøre det som

lægeforeningen anbefaler nemlig at

tilknytte en lægelige konsulent til indfødsretskontoret det har nemlig den fordel at

tage fat i en læge som ikke har udfyldt erklæringen korrekt det kan også have den fordel at hvis der skulle være nogle af mine kollegaer i indfødsretsudvalget eller mig selv som har nogle spørgsmål så ville

at få statsborgerskab i dag

det i mange sager tager urimeligt lang tid og jeg synes faktisk ikke

tilfreds med at man nu får taget hul på den tillidspakke regeringen præsenterede i januar i forhold til det her lovforslag som mine

kolleger i øvrigt har præsenteret rigtig grundigt heroppefra allerede så selv om der stadig væk kun er

tillidsdagsordenen er det godt at vi både får øget retsbeskyttelsen af de enkelte personer ved indrapportering af utilsigtede hændelser samtidig med at læringsindsatsen i forbindelse med utilsigtede hændelser

lovforslaget nu vil lovfæste det faglige forum for patientsikkerhed så styrelsen for

stærkere faglig sparring om hvordan vi helt konkret kan lære af de fejl der sker i sundhedsvæsenet det er endvidere positivt at man med dette lovforslag nu endelig får styrket kravene til sundhedspersonalets sprogkundskaber man kan så som det også fremgår af høringssvarene diskutere om sikring af sprogkundskaberne bør ligge i styrelsen for patientsikkerhed men med vedtagelsen af det her forslag bliver der i det mindste knæsat

for at sundhedspersonalet kan tale dansk

er desværre også tidsler i forslaget tidsler der i øvrigt trækker i en hel forkert retning i forhold til den tillid vi bør have til vores sundhedspersonale i danmark og derfor mener vi heller ikke at det giver mening at styrelsen for patientklager i fremtiden skal vurdere lægeerklæringer og arbejde med second opinions

et enormt paradoks at vi på den ene side taler om tillid til de ansatte og

arbejder for at patienter skal kunne have tillid

til faglig kompetent personale når vi på den anden side ikke kan finde ud af at skabe grobund for at læger i det mindste kan have tillid til hinanden men på trods af tidsler

mener sf at der også er mange gode elementer i

vil se det ændringsforslag som de radikale stiller i forhold til second opinion

kunne være et forslag som vi godt kunne bakke op altså at man måske overvejer lægekonsulenter

i stedet for at have en second opinion fordi det vil gøre løsningen mindre bureaukratisk umiddelbart er vi af den opfattelse at vi kommer til at stemme for forslaget men jeg har brug for at vi får

de her spørgsmål i udvalgsbehandlingen og også får drøftet om man måske kunne måske kunne løse den her opgave lidt mere rationelt

dansk folkeparti at det nogle gange var rart at komme som

når det er sådan at det er et lovforslag som det her

indeholder rigtig mange delelementer og som er en samling af forskellige aftaler og pakker og så videre der vil jeg bare sige til fru liselott blixts oplysning at

mig også betrygget ved at mine gode kollegaer før mig her på talerstolen har redegjort meget

hvilket nok næppe kommer som den store overraskelse for nogen

den del der relaterer sig til hele svendborg sagen som har fyldt meget og med rette fordi det skabte meget stor utryghed for rigtig mange

trygheden i deres arbejdsgange

og jeg forstår godt at faget reagerede

dialog med lægeforeningen op til etableringen så man

lovforslaget som handler om sprogkravet der synes vi set med konservative briller at det er rigtig fint at det bliver lovfæstet nu at arbejdsgiveren har et ansvar for at sikre at lægerne

kompetencer der er nødvendige men jeg vil også

mere skærpede krav til de læger der kommer

har den store betydning om det er en læge inden for eller uden for eu i forhold til at man naturligvis skal kunne forstå

mærke om noget der er enorm følsomt og

for den enkelte patient så det vil vi meget gerne

også med på at der ligger et dilemma i forhold til at vi skal sikre at der også

læger i danmark med tvivlsomme sproglige kompetencer

man har svært ved at skaffe det personale

bakker fra konservativ side op omkring det her

lovforslag og de forskellige elementer der ligger i det som meget fint er blevet opridset

modtagelse af lovforslaget jeg er glad for at så mange kan bakke op om de foreslåede initiativer jeg har også noteret mig

jeg synes at vi med lovforslaget tager nogle

mod at styrke sundhedspersoners retssikkerhed og øge læringen inden for sundhedsvæsenet det er begge væsentlige forudsætninger for et trygt sundhedsvæsen med en patientsikkerhed i høj klasse regeringen foreslår at etablere rådgivende udvalg for tilsyn som skal rådgive styrelsen for patientsikkerhed om styrelsens tilsynsmetoder og fremgangsmåder og komme med anbefalinger til styrelsens fremtidige tilsyn så styrelsen for patientsikkerhed også drager læring af tilsynssagerne og deres tilsynsbesøg vi foreslår også at lovfæste fagligt forum for patientsikkerhed som skal bistå styrelsen for patientsikkerhed med faglig sparring om læringsaktiviteter

i sundhedsvæsenet ved at udvide den personkreds der omfattes af fortroligheden og som beskyttes mod sanktioner ved rapporteringen af utilsigtede hændelser det er initiativer som også følger af den tillidspakke som vi lagde frem

og den utryghed som det skabte vi foreslår også med lovforslaget et krav om at alle driftsherrer skal sikre at der på behandlingssteder udarbejdes instrukser

udspringer af det arbejde og den arbejdsgruppe der har været nedsat og som jeg også oplever der har været bred faglig opbakning til altså at vi taget bedre hånd om

de arbejdsvilkår man som medarbejder har og under hvilke instrukser man arbejder og også føler at ens

faglighed bliver ihukommet og

er også at respektere de grænser der er for fagligheden så man ikke står med en opgave i en situation hvor man ikke føler sig fagligt klædt på til at kunne varetage det eller hvor der ikke er udarbejdet instrukser på

det er derfor også helt essentielt at sundhedspersoners sprogkompetencer sikres på linje med andre kompetencer i forbindelse med ansættelse af sundhedsfagligt personale

hvor vi lovfæster arbejdsgivers og driftsherres ansvar for at sikre de nødvendige sproglige kompetencer hos ansatte sundhedspersoner det er jo et initiativ som udspringer af den drøftelse vi også havde i folketingssalen sidste forår i forbindelse med et beslutningsforslag b en hundrede og seks og tredive og som jo også udspringer af at rigtig mange patienter i dag oplever at de nogle gange møder udenlandske læger eller sundhedspersoner som ikke taler et tilstrækkelig godt dansk det

og hvor vi også bare må konstatere at det ikke er alle steder at arbejdsgivere har været lige gode vi kan jo se af danske regioners høringssvar at de påpeger at man for eksempel længe på sygehus lillebælt har haft en test af de sproglige kompetencer hos de udenlandske medarbejdere som man ansætter det er jo lige præcis den vej man skal gå

at der stadig væk er borgere der møder sundhedspersoner der ikke har et tilstrækkelig godt dansk og dermed

kommunikere klart og også skabe tryghed for patienterne det er jo i sidste ende et svigt fra arbejdsgivers

ansvaret i forhold til driftsherrer og arbejdsgivere altså i forhold til at sikre at man når man ansætter udenlandske sundhedspersoner

for at de taler et tilstrækkeligt dansk for sprog er en kompetence på linje med øvrige kompetencer

er det sådan at vi ud over den foreslåede lovfæstelse

som regering er åben for at se på at indføre et krav om nationalt sprogkontrol til eu læger altså i modsætning til det som jeg kan høre socialdemokraternes ordfører stå og påstå fra talerstolen kan jeg sige at det ikke er korrekt det er også det jeg har udtalt i andre sammenhænge

klart at et sådant sprogkrav skal være proportionalt

i forbindelse med spørgsmål hundrede og seks og halvfjerds til europaudvalget

af svaret til blandt andet enhedslistens krav om at det skal være de samme sprogkrav der gælder

er et synspunkt som dansk folkeparti deler der vil jeg bare henvise til det svar jeg har givet på spørgsmål nummer en hundrede og seks og halvfjerds til europaudvalget hvor det klart er vurderingen at det ikke kan være i tråd med reglerne hvis man også stiller krav om dansk tre med karakterne syv syv og ti for læger der kommer fra andre eu

vurdering af om man også som eu positivt parti og som partier der også tror på de regler som vi har lavet i fællesskab at vi også som som samfund skal følge dem

som jo betyder at man for eksempel ikke som dansk læge eller dansk sygeplejerske der søger ansættelse i udlandet kan blive mødt af uproportionale ekstra krav ud over det vi har aftalt i fællesskab

skærpelse af sprogkravene og indførelse af en national sprogtest som regeringen er åben

selvfølgelig er nødt til at være lovmedholdelig i relation til de

aftaler vi allerede har indgået det håber jeg

set også stadig væk er socialdemokraternes synspunkt det har i hvert fald tidligere været socialdemokraternes synspunkt jeg noterer mig

det ville hæmme muligheden for at kunne rekruttere de rigtige personer ud til vores sundhedsvæsen

på om man står som radiolog og ikke nødvendigvis har patientkontakt eller er i

måske en kortvarig stilling og ansættelse i det danske sundhedsvæsen eller om man er ansat i en position hvor man har daglig patientkontakt

siger sig selv at man skal kunne tale og kommunikere på et ordentligt og forståeligt dansk men danske regioner bakker sådan set ikke op om at man indfører de samme sprogkrav til eu læger som man gør

høringssvar er og nu citerer jeg en sådan test bør skræddersys så den målrettes sundhedspersoner den nuværende test

vurderes ikke egnet til formålet da den blandt andet ikke tester lytteforståelse og mundtlig kommunikationskompetence som spiller en væsentlig rolle i kommunikationen mellem sundhedspersonale og patienter og pårørende

en ligestilling af de regler vi har for tredjelandslæger og så de læger der kommer fra eu lande

fremhæve for nu har jeg hørt flere ordførere ligesom sige at det skulle være danske regioners synspunkt

bare at få sagt at det er det ikke men som sagt er regeringen meget åben over for at vi også laver en national sprogkontrol af eu lægerne og vi skal så finde ud af hvordan vi gør det på en måde hvor kravene også sikrer at vi ikke står i en situation hvor en dygtig forsker der måske skal være i danmark i seks måneder så lige pludselig ikke kan komme til danmark fordi vedkommende ikke taler et

der nødt til også at være fleksibilitet i de regler som regeringen gerne

fremsætte det står i skærende kontrast til de forslag jeg ellers hører som bliver enormt ufleksible og firkantede det tror jeg i sidste ende vil være til skade for vores samlede sundhedsvæsen og ikke mindst for patienterne og udviklingen af vores sundhedsvæsen lovforslaget indeholder så også tilpasning af reglerne på sundhedsområdet

til den indfødsretsaftale der blev indgået mellem regeringen socialdemokratiet og dansk folkeparti fra den niogtyvende juni to tusind og atten hvor det blev aftalt at styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med behandling af ansøgninger om dansk

folketingets indfødsretsudvalg en mulighed for at kunne bede om en second opinion af de lægelige oplysninger i sagen fra en nyoprettet enhed i styrelsen for patientklager

at forenkle proceduren for anmeldelse af virksomhedsansvarlige læger og tandlæger

at den pågældende kan få adgang til de oplysninger i journalen som er nødvendige for at den pågældende kan overholde sine forpligtelser efter loven

fordi enhedslistens ordfører står her fra talerstolen og siger at det her ikke gennemfører tillidspakken og at høringssvarene jo peger på at der mangler et ankenævn det er fuldstændig rigtigt for det ligger jo i et andet lovforslag

til og med i går og som det fremgår af folketingets lovprogram forventes det fremsat her i starten af maj måned derfor er det

ikke er imødekommet fra regeringens side det er den men det kommer til

her i folketingssalen det håber jeg selvfølgelig også at ordføreren

jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for de spørgsmål der

og håber også på at udvalget vil være med til at sikre at lovforslaget kan få en god behandling

godt støtte vi ønskede at man kunne gå videre og det er da bare glædeligt hvis forslaget om et

ankenævn ligger i en senere lovbehandling det ser vi kun som noget positivt nu var det mest fordi

til at svare på hvorfor det er at det er problematisk at stille sprogkrav til

eu land hvorimod det ikke er problematisk at stille sprogkrav til læger der kommer fra et ikke eu land altså

kunne tale eller være dårlig til dansk hvis man

slemt hvis man har taget sin uddannelse i rumænien

et firkantet nationalt krav man stiller eller om man netop som vi gør med lovforslaget understreger forpligtelsen til regionerne til driftsherrerne og arbejdsgiverne

altså til at regionerne begynder at løfte deres ansvar for at sikre at de sundhedspersoner man ansætter fra udlandet

sprogkontrolsordning og den er selvfølgelig nødt til at være proportional i forhold til de eu aftaler vi har lavet på området der synes jeg der er markant forskel på om en læge kommer fra sverige

er tilfældet i dag der stiller vi jo krav om en sprogtest dansk sprog tre med karaktererne syv syv og tiende det er jo et firkantet krav vi stiller til læger hvis man har taget uddannelsen i et

ikke eu land så der stiller vi jo firkantede nationale krav

ikke ud fra at ministeren ønsker at afskaffe det synes jeg da er en udmærket ordning og det er derfor det undrer mig lidt og ministeren

er uforståeligt jeg forstår heller ikke hvorfor der skal være den diskrepans mellem hvad man stiller af krav

taget i et eu land eller i et ikke eu land det afgørende må da netop være at man kan sproget og i forhold til

kredsen aftalt nogle faglige minimumsstandarder og vi har også givet mulighed for at man supplerende kan stille nogle sproglige krav fra national side det kigger vi på fra dansk side hvis vi tager en læge for pakistan

faglige indhold er i den uddannelse eller noget andet og derfor synes

at vi jo sådan set også får en merindflydelse når vi i fællesskab som vi har gjort med anerkendelsesdirektivet stiller nogle faglige minimumskrav til medicinuddannelserne på tværs af eus

synes jeg det er helt naturligt at vi også har forskellige regelsæt alt afhængigt af om det er tredjelandsborgere eller det er borgere fra andre eu lande

dem udenfor og sige at det vi ønsker er

være læge eller anden sundhedsperson

retningslinjer man går efter altså

stadig væk er proportionalt med at vi faktisk ønsker at understøtte at vi også kan have et stærkere samarbejde på tværs af europas grænser derfor er

svaret europaudvalget på spørgsmål en hundrede og seks og halvfjerds sådan at vurderingen er at et sprogkrav

og ti som det gælder for tredjelandes læger ikke vil være lovmedholdeligt i relation til anerkendelsesdirektivet det regeringen til gengæld gerne

være med til er at lave et sprogkontrolkrav nationalt også for læger der kommer fra ungarn eller

fra andre eu lande men som har et niveau hvor vi sikrer at vi ikke bryder de

fælles aftaler vi har indgået i eu kredsen omkring anerkendelsesdirektivet men som samtidig betyder at man taler et ordentligt dansk hvis man har patientkontakt det vi også ønsker er at have en fleksibilitet i ordningen det ligger der ikke i forhold til tredjelandes læger det ønsker vi i forhold til eu læger fordi der er forskel på om man får en forskningsansættelse i seks måneder eller om man er ansat til

behandles men de vil gerne have at de skal kunne forstås

må mene det samme om en fra ungarn som en fra pakistan

hvilket land de kommer fra eller

så tillader at de ikke taler så godt dansk

er kommer ind på en sygehusafdeling

eller sygeplejersken kan tale et ordentligt dansk

vi stiller nogle sprogkrav så vi sikrer at sundhedspersoner taler et forståeligt dansk derudover skal vi uddanne flere læger så vi får uddannet flere læger

det ikke er en sprogbarriere der lige pludselig bliver en del af diskussionen derfor er der jo både

og så er der selvfølgelig også et her og nu initiativ

kigge på at lave en national sprogkontrol